en ad gangen sådan har vi gjort med suen vi har tilpasset reglerne og vi har aftalt at følge udviklingen tæt det står en

bag så er der børnechecken

vi bør tage ansvaret sammen

dagpengeområdet og i de senere år har vi set at antallet af eu borgere der modtager dagpenge er steget mere end krisen

og dem håber jeg at der vil være bred opbakning til regeringen vil også tage spørgsmålet om dagpenge op i eu vi vil fokusere på de forhandlinger hvor det giver mening at rejse spørgsmålet

niveauet for vores velfærdsydelser fører til

betydelige finansielle ubalancer

udfordre vores mulighed for at indrette det danske velfærdssamfund sådan som vi ønsker det i danmark

finland kommissionen mener at de finske optjeningsregler for arbejdsløshedsdagpenge for eu borgere er i strid med eu retten det er en vigtig sag

en vigtig sag som også kan få konsekvenser for dagpengereglerne for eu borgere her i danmark og danmark vil derfor støtte det finske ønske om at bevare de nuværende optjeningsprincipper

forordning som koordinerer social sikring for eu borgere der flytter mellem landene i dag er det sådan at man i tre

seks måneder den danske regering vil gå sammen med andre lande der mener det samme som os

og vi vil arbejde for at den ændring ikke

drøftelse med kommissionen og andre medlemslande regeringen ønsker at vi skal

betydelige finansielle ubalancer

via medierne her i dag at

at udnævne en ny bestyrelsesformand i dong thomas

men at vedkommende først skal tiltræde til til sommer

spørge bare for en sikkerheds skyld om statsministeren kan bekræfte at staten også i hele denne overgangsperiode vil kontrollere flertallet i dongs bestyrelse i overensstemmelse med det beslutningsgrundlag som lå til grund for folketingets accept af aktstykket i finansudvalget

løbe diskussionen i gang og da jeg kun har

så vil jeg egentlig bare indskrænke mig til at stille

statsministerens politiske holdning at alle eu borgere der er arbejdstagere i danmark

skal man overholde lovgivningen

at man kan sende sin børnecheck ud af landet til børn der bor i andre lande jeg lever med den udformning det har fået nu og jeg konstaterer også at den tidligere regering

da man ændrede optjeningsprincippet

andre lande

ud fra at der er nogle gode juridiske begrundelser for men jeg

hvor mange ting jo har været blandet sammen at også med den tidligere regerings forslag kunne man sende

synes det er rimeligt

den praktiske betydning af arbejdstagernes frie bevægelighed

at man efter et meget kort ophold i danmark kan sende en check ud af landet der egentlig oprindelig var en del af

væsentlig lavere omkostningsniveau det synes vi ikke er politisk holdbart

det er politisk holdbart at vende ryggen til eu altså vi bekender os

har det været med til at skabe vækst og velstand men vi ønsker ikke at eu udvikler sig til en social union vi ønsker man skal tage det her alvorligt når vi kan se

statsministeren bliver ved med at putte sig bag formuleringer der hedder man kan altid diskutere man kan leve med det juraen er det vigtigste

da på tide at statsministeren ligesom sætter sit personlige lederskab igennem og

synes statsministeren at det er

rimeligt er det med til at fremme den folkelige opbakning bag eu tankegangen skal vi

noget ved det det er jo det der var min opfordring til statsministeren

man skal ikke komme her og fortælle mig

at undgå den situation at udenlandsk arbejdskraft efter meget kort ophold i danmark kan

undgå det også på en eu medholdelig måde

så se at statsministeren meget overraskende i dag siger at der ikke er basis for

er der ikke og derfor må vi ligesom tilbage til det politiske spørgsmål synes den danske regering synes statsministeren at det bare er helt i orden holdningsmæssigt politisk at vi vender tilbage til et system hvor man efter meget kort ophold i danmark kan

til et andet land

ændret på

der bliver brugt til børn der bor i andre lande vores ændring vil så lægge tyve million

lovgivning som vk regeringen selv lavede kunne man stadig

at man kan gøre det ligesom den tidligere regering levede med at man

jeg har fuld forståelse for at rigtig mange stiller spørgsmålet kan det

sagt meget også fra herre lars løkke rasmussens side

sine ben på jorden i danmark og begynder at arbejde

og det er også blevet afklaret på trods af at det var sådan herre lars løkke rasmussen fik det fremstillet

lars løkke rasmussen kan gøre det til en mindre detalje

en forordning som angiver loven på det her område og

stramme lidt mere op på hvordan vi håndterer dagpengereglerne for

og at de skal vise sig lidt mere i systemet

vil styrke vores undersøgelse af om folk ejer noget

kan vi gå i gang med de tre ting som jeg skitserede i forhold til eu og drøfte med kommissionen

at det skaber en økonomisk ubalance

måde at gå videre med det her spørgsmål

jeg hidser mig egentlig ikke op over det jeg noterer mig det bare

jeg kan leve med det jeg har fuld forståelse for at nogle andre mener noget juraen er det vigtigste for mig hvad mener statsministeren

spørger statsministeren om hvad statsministeren mener skal jeg høre nogle foredrag om hvad konsekvensen var af vores lovgivning i sin tid ja

konsekvensen var at man ikke kunne komme til danmark og få en fuld børnecheck med det samme men at man efter en halv år kunne optjene fem og tyve

efter to år hundrede procent

det statsministeren så med et håndkantslag fjerner i et hug

i folketinget og uden at gå i dialog med partierne først her et halvt år efter får vi så en indkaldelse

at statsministeren på et tidspunkt påtager

jeg kan sige at venstre

at stemme for det forslag regeringen

uordentlig situation hvor man kan oppebære fuld børnecheck i danmark efter meget kort

danske arbejdsmarked og sende checken hjem til det land man kommer fra det medvirker venstre ikke til vi medvirker gerne til at finde andre løsninger der forfølger det jeg har givet udtryk for er venstres grundholdning

de konkrete ting som kommissionen har påpeget

utroligt for en person

at venstre gerne vil til forhandlinger i skatteministeriet hvor vi så som herre lars løkke rasmussen siger skal slippe kreativiteten løs

og en fradragsmulighed

er ikke lovlige og dem som er lovlige

forstår at statsministeren mener at den ordning man lægger op til

få svar på derfor forhandler vi også med en regering som har udvist en eklatant mangel på lederskab ved igennem et halvt år at acceptere at gøre ingenting i stedet for at

som statsministeren foreslår de finske dagpenge

nu skal der tales med kolleger nu skal man afsøge mulighederne for hvad der egentlig er

åben over for hvis børnechecken skrider yderligere men altså ikke nu dag for dag forsømmer regeringen muligheden for at finde en holdbar løsning ved at bestille automatsvar og ved i stedet for at invitere os til forhandlinger at fodre journalisterne med dem det sender jo bare ét signal det må

da nødt til her at tilkendegive meget klart igen

af denne verden at venstre trykker på

grønne knap til det lovforslag som regeringen har lagt frem og som fuldstændig ukritisk genskaber en situation hvor man efter et meget kort arbejdsophold i danmark kan optjene en fuld dansk børnecheck og sende den hjem til lande hvor leveomkostningsniveauet er signifikant lavere end i danmark det får man ikke venstres opbakning til

gav regeringen ret initiativet var så at

lovgivningen alt andet

godt borgerne skal have de rettigheder de har

som vi mener vil bringe den praksis den administration vi har i overensstemmelse med

som vi mener løser den udfordring

som mener at overholder lovgivningen sådan som vi administrerer nu

i skatteministeriet senere i dag slip kreativiteten løs og kom med et

venstre som siger nej og nej

denne spørgetime taget loven med til statsministeren

jo valgt det jeg kan forstå hedder lederskab nemlig

kommissionen mener at den danske lov som

ikke er i orden så viser man lederskab fra statsministerens side og retter ind efter

åbenbart definitionen på lederskab fra statsministerens side

er mange danskere der kunne ønske sig en anden form for for lederskab jeg må sige at jeg

synes det er godt at regeringen vælger

stå last og brast med vores finske venner i forhold til deres ret

have deres dagpengesystem

det selvfølgelig godt at der råbes vagt i gevær og at vi står last og brast med finnerne

sig at det samme engagement

om man mener at den retstilstand som statsministeren mener der er

derfor er spørgsmålet fra min side til statsministeren blot det enkle om regeringen og statsministeren mener at eu reglerne er i orden er ok hvis eksempelvis en rumæner kan komme til danmark og tage et job der minder om et dansk fritidsjob

og jeg undrer mig virkelig over hvordan man kan stå i folketing og tale hånligt om en regering som bare siger at

overholde lovgivningen det kunne vi ikke drømme om selvfølgelig skal en regering overholde lovgivningen og give borgerne de rettigheder de nu engang har

forhold til hvad kommissionen siger

lige præcis den her sag om børnefamilieydelsen er der siden den tidligere regering lavede optjeningsregler i danmark afsagt to domme

gjorde den tidligere regering også

at kommissionen havde en pointe at

havde ret lige præcis som den tidligere regering ville have

dagpenge i sagen om dagpenge

diskutere om kommissionen har ret

situation har vi så sagt at hvis de gør det

det andet er vi grundlæggende uenige om og vi har jo diskuteret nogle gange at man

folketing med nogle valgte parlamentarikere som altså også har noget at skulle

i den første runde og og

jeg stillede før og lige genstiller enkelhed mener regeringen mener statsministeren at eu reglerne er i orden at de er ok hvis eksempelvis en rumæner kan komme til danmark bestride et job der svarer til et dansk fritidsjob og få børnecheck

sagt ja til en forordning som vi jo har i det her tilfælde så kan man ikke bare efter forgodtbefindende

et samfund hvor man ikke accepterer

vi administrerer på i overensstemmelse med

som man må anerkende hvis man er tilhænger af den fri bevægelighed citat slut nu taler statsministeren om at der jo ikke lavet en social union så kan man diskutere social union i forhold til sociale rettigheder men sociale rettigheder er jo lige præcis det vi diskuterer når vi taler om de eu regler der giver problemer for den danske velfærdsmodel derfor bliver

kan forstå at statsministeren siger at når man har sagt ja til en forordning må man jo også

være lidt uenig i nogle af tingene og så forsøger jeg bare nu for tredje gang at finde ud af om statsministeren så

virkeligheden er er børnechecken

bare for tredje gang det meget simple spørgsmål som jeg så håber at få svar på

er min sidste runde så jeg kan jo ikke prøve igen om regeringen mener om statsministeren mener at eu reglerne er ok at de er i orden hvis eksempelvis en rumæner kan komme til danmark og ved at bestride det vi forstår ved et fritidsjob få børnecheck sendt til børnene

præcis udmøntningen i er helt

fantastisk men vi lever

ubalancer jeg undrer mig stadig over

tror jeg stadig siger at vi skal være med i eu

i danmark sådan er et retssamfund jo

også samtidig og det håber jeg

frem til hvordan vi kan kontrollere bedre i forhold til vores dagpenge og vores

kan diskutere det her i eu systemet

der gør at vi har et fleksibelt arbejdsmarked

en mere dansk dimension i to tusind og

en af de værste økonomiske kriser verden har set

en stor efterspørgsel på arbejdskraften

og det viser at vi stadig væk står med en udfordring derfor er mit spørgsmål til statsministeren vil statsministeren inden næste

at regeringen med sf dengang og enhedslisten for ni måneder siden indgik en aftale om en bedre indfasning af den dagpengereform

at sikre en mere nænsom og rimelig indfasning af dagpengeperioden og det betyder

og også arbejdsmarkedsydelsen

falder ud af dagpengesystemet sådan at man har bedre mulighed for

de nye dagpengeregler

at vi vedtog det og jeg synes at

skal være meget tilfredse med at det lykkedes os at finde en model sådan at vi

siger at deres vurdering er at der vil være fjortentusind mennesker der falder ud af dagpengesystemet

mennesker der risikerer at måtte gå fra hus og

optager statsministeren ikke mindst fordi statsministeren jo også

og uanset om man er gift eller har sparet lidt sammen er det nogle andre

modtage nogen ydelse overhovedet

til at leve med det men det har vi så heldigvis fået ændret og det er jeg meget tilfreds med så for de ledige er der jo tale om en helt kontant forskel på det som

to tusind og ti og det som

som skal se på hele det her spørgsmål og jeg synes

turbulent periode og diskussion om dagpengene

nedsætte en kommission som skal se på hele det her

er nedsat men bliver nedsat

frem til en løsning der kan komme i to tusind

som statsministeren sagde tidligere da vi havde diskussionen om velfærdsydelserne så

krumtappen i det fleksible arbejdsmarked

forudsætningen er så også at vi sørger for

hele spørgsmålet om genoptjeningsretten er så

at vi kigger på om vi kan gøre genoptjeningsperioden kortere a la de andre nordiske lande så folk har en mulighed for også at økonomisk sikkerhedsnet selv om de tager et

konkret sikkerhedsnet for rigtig mange mennesker

for rigtig mange mennesker der var en for voldsom indfasning af den to årige dagpengeperiode det vi nu har skabt er et sikkerhedsnet som varer frem til to tusind og seksten

er dagpengesystemet

det god mening at man i den mellemliggende tid spørger kan vi indrette dagpengesystemet på en anden og bedre måde

økonomi for at holde hånden under beskæftigelsen skabe mere gang

på grund af dagpengeforringelserne som højrefløjen

har over tredivetusind mennesker mistet deres dagpengeret og i de kommende år vil yderligere tusinder af mennesker falde ud af systemet på grund af dagpengereformen mit spørgsmål til statsministeren er meget enkelt mener statsministeren at vores dagpengesystem er rimeligt og fungerer som det skal og hvis nej hvad vil statsministeren gøre

i tvivl om at eu er rigtig godt for

hvor der er nogle særlige diskussioner vi skal tage og det vi har sagt nu vi øvrigt også sagt det tidligere er at når der opstår nogle konkrete udfordringer

også gøre hvad vi kan i forhold til en konkret forordning sådan set det vi har sagt i forhold til velfærdsydelserne i forhold til dagpenge må jeg sige at

og vi har siden da også fundet på nogle rigtig fornuftige løsninger den sidste vi fandt på var den bedste af dem alle sammen

at vi skulle have en langt bedre og mere fair indfasning end den som

som ikke ville have noget forsørgelsesgrundlag som på baggrund af de beslutninger som regeringen sf og enhedslisten har taget i

den to årige dagpengeperiode

var uenige i at man skulle forringe dagpengesystemet

er fornuftigt og godt om det fungerer

så gøres ved det og hvornår skal det ske

fordi statsministeren har sagt at

kommission der skal se på det her jeg må bare sige

tusindvis af mennesker der falder ud hvor længe skal de vente på at der kommer en permanent løsning fra regeringen

åbenlyst at vi står med et kæmpemæssigt problem at det klogeste ville være at rulle de her forringelser tilbage og sige at det

fungerer i virkeligheden så kan man jo have en kommission og se på hvordan det kunne se ud i fremtiden hvis man vil det men altså

for de mennesker der falder ud og dem som nu er i fare for at falde ud at man siger på et tidspunkt nedsætter vi en kommission som skal komme med noget vi ved bare ikke hvad

er det stadig statsministerens holdning at dagpengesystemet ikke fungerer altså at vi ikke bare har et

en mere ordentlig indfasning hvor vi sikrer et forsørgelsesgrundlag til rigtig mange mennesker har en kommission som skal kigge på hvordan vi kan gøre vores dagpengesystem endnu bedre men bare at en fire årig dagpengeperiode som om intet var hændt er

er en fantastisk god idé der er ingen arbejdsløse

at uddanne sig bedre og opkvalificere sig og at de hurtigt får hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet

kombineret med en bedre indfasning

der er ganske fornuftigt det er måske ikke

undskyld mig ved statsministeren ikke at den midlertidige ordning vi ganske rigtigt har lavet sammen netop er midlertidig og at mennesker kommer

i forhold til hvad det vil sige at være på dagpenge tæt på at have et fornuftigt dagpengesystem mere end tredivetusind er faldet ud i år

jeg synes det er meget tydeligt

indfasningsproblem men

statsministeren hvorfor vente på en eller anden kommission

engang er nedsat endnu og hvorfor er den i øvrigt ikke

ikke åbenlyst at vi har et problem hvorfor ikke starte forhandlinger om et nyt robust

regeringen at gennemføre permanente forbedringer af dagpengesystemet inden et valg jeg frygter naturligvis

at løse fra dag et og vi har fundet en rigtig god løsning som holder et forsørgelsesgrundlag

under de mennesker som falder ud af dagpengesystemet

regeringen har ført en aktiv politik som skaber arbejdspladser i danmark samtidig med at vi nu er

aktivering holder op med uddannelse som egentlig ikke fungerer men målretter uddannelse

allermest brug for det kigger mere på mennesket individet i beskæftigelsesindsatsen

nogle konkrete initiativer som skal sikre at de arbejdsløse

mener jeg betyder at vi får bedre mulighed for at have en kortere dagpengeperiode på de to år

tidligere i den her spørgetime

stort problem eller ej men om statsministeren

som eu nu vil pålægge os at vi skal følge kan vi ikke bare få at vide

af grænserne det mener jeg aldrig vi har besluttet at vi skal

egen velfærdsordning og det skal vi også fortsat

er en forordning i det her tilfælde som regulerer spørgsmålet om børnefamilieydelsen

skal følge lovgivningen vi skal følge lovgivningen

signal om hvad vi synes er det rigtige og man tilslutter sig den lovgivning

synspunktet men jeg lever med det også fordi det er sådan lovgivningen er og jeg synes egentlig

den tidligere regering ændrede lovgivningen på baggrund af den såkaldte metockdom

men de indrettede stadig lovgivningen så den fulgte de domme der kom fra

holdning at vi skal tage kampen i forhold til dagpengesystemet

det er en holdningstilkendegivelse her vil man gå ind og kæmpe

børnechecken jeg tror da at mange danskere synes det er meget underligt at vi har en politiker der taler som en embedsmand i stedet for som en politiker

hun gentager sig selv og siger jeg kan leve med det

juristerne siger meget meget tydeligt

har en god juridisk sag i forbindelse med børnepengene med dagpengene forholder det sig

villet blande tingene sammen men det er en helt anderledes sag og der er

grunde til at stille sig på finnernes side i

dagpenge og kæmpe for at man skal have en optjening

argumenter og jeg synes også vi har

en langt alvorligere sag end det med børnepengene

vi er uenige om hvad der er gældende ret jeg mener ikke at det er godtgjort at vores optjeningsprincip er i strid med gældende ret men lad nu det ligge

konservative folkeparti har vi den holdning at vi er stærke tilhængere af eu vi er stærke tilhængere af det indre marked vi er stærke tilhængere af fri bevægelighed for arbejdskraften men vi har også den opfattelse at der må være grænser for hvor meget eu skal regulere hvor centralistisk eu skal være der må være plads til at medlemslandene har deres egne regler om velfærdsydelser

gerne spørge statsministeren helt bortset fra hvad vi kan være uenige om er gældende ret mener statsministeren så at det ville være rimeligt hvis vi kunne have et optjeningsprincip når det gælder børnechecken eller mener statsministeren egentlig at det er rigtigt at vi afskaffer optjeningsprincippet sådan rent politisk principielt den holdning ville jeg gerne have statsministeren til at afsløre

når vi nu er enige om at det må være rimeligt at vi har et optjeningsprincip

når det gælder uddannelsesstøtte når det gælder børnecheck ydelser der ikke er direkte knyttet til det

være medlemslandene selv der i langt højere grad bestemte hvilke regler der skulle være gældende

eller i hvert fald mennesker som har boet længe i landet og bidraget til samfundets udvikling vil statsministeren ikke være med til i eu at tage et opgør med den centralisme der tilsyneladende har bredt sig

jeg tager danmark som retssamfund hvis det var en måde at tænke på som bredte sig

loven men vi skal også samtidig med

en del af det indre marked og overholder lovgivningen selvfølgelig passe på det velfærdssamfund som vi gerne vil have

eller at man skulle have en velfærdsunion borgere

skal rejse for at arbejde ikke for at få en velfærdsydelse

at man skal overholde lovgivningen og vi går ind for at

eu hvis statsministeren også deler den opfattelse undrer det mig jo

statsministeren tilbage for trekvart år siden lancerede forhandlinger om en europapolitisk aftale med partierne

til den aftale længere vi havde jo lagt op til at den aftale netop også skulle indholde formuleringer

nogle værnsregler så vi fik

fælles afklaring af at der stod vi i fællesskab men regeringen har jo tilsyneladende afbrudt de forhandlinger og har tilsyneladende ikke længere nogen ambition om sådan en europapolitisk aftale men det var da interessant hvis statsministeren

at de forhandlinger vil fortsætte og at regeringen har den hensigt at få en europapolitisk aftale også omkring værnsregler der sikrer at vi kan bevare vores velfærdsydelser

og at man så har til opgave at forklare titusind danske familier hvorfor de ikke længere skal have en børnecheck

det med fradraget måske måske ikke jeg er ikke helt sikker på hvad venstre mener

at man indekserer børnechecken alt efter hvor borgeren kommer fra

at konservative folkeparti og venstre kommer op med nogle alternative løsninger på hvordan vi kan indrette lovgivningen så vi

den lovgivning vi én gang har sagt ja til

folketingets partier til at komme over i skatteministeriet

kan sikre at danmark overholder lovgivningen

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er

går direkte til tredje behandling uden fornyet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

så holder vi en meget kort mellemtid indtil der er lidt mere ro i salen og vi kan gå over til næste punkt på dagsordenen som er

meget lang tid at vente på at der kommer et lovforslag vi kan godt forstå at der er mange ting der skal undersøges og tilrettelægges så derfor er vi som sagt

forslaget og ingen kommentarer i øvrigt til det andet end at vi vil være indstillet på en velvillig behandling

vil jeg godt give et par overordnede kommentarer

og derfor er det naturligt og derfor går jeg også ud fra at folketinget vil blive enige om at vi selvfølgelig skal have loven lavet om og at vi skal lave den om med tilbagevirkende kraft

har det rigtige beredskab hvilke erfaringer vi har fået og hvad de kan bruges til og jeg tænker her på hele indsatsområdet myndigheder kommuner politi brandvæsen og så videre jeg er godt klar over at vi ikke kan nå det hele i denne omgang vi må tage en

men må altså samtidig annoncere at vi også er nødt til at se på de andre tiltag som jeg lige

medvirker venstre som sagt gerne til en hurtig behandling

være en grundig og seriøs behandling en af de ting som jeg gerne vil fremhæve er at ordningen eller

efter vores opfattelse skal hvile på almindelige forsikringsvilkår den almindelige praksis

anvender de almindelige forsikringsvilkår når man skruer reglerne sammen ministeren nævner selv i lovforslaget at

baggrund ændres brugen af afskrivningstabeller på fast ejendom

nemlig i hvor høj grad man så også kan finde at det er de almindelige regler når vi taler selvrisiko nedskrivningslister eller tab

undtaget erstatning af løsøre og indbo i kældre fleksibel brug af forsikringspengene i forhold til ejendommen udbetaling af acontobeløb dækning af følgeskader en sikker sagsbehandling fritidshuse og sommerhuse selvrisiko på eget arbejde for nu bare at nævne nogle af forholdene dem vil vi

vende tilbage til i udvalget under udvalgsbehandlingen

hvis det altså var almindelige forsikringer der skulle behandles på den her måde vi er blandt andet nødt til at se på selvrisikoen som jeg tror kan føre til flere menneskers ruin vedrørende nedskrivningslister overrasker det mig at ministeren skriver i lovforslaget

afskrivninger hvor sammenlignelige private forsikringer i dag enten har mindre eller ingen afskrivninger i udvalget er vi blevet oplyst om det modsatte så det vil jeg gerne bede ministeren om at redegøre for

så helt overordnet set er vi nødt til at sikre at borgere der ikke har fået anmeldt i tide eller har anmeldt forkert får en mulighed for at blive samlet op altså få deres sag vurderet

gennemfører sikring af boliger i størst muligt omfang imod stormflods og oversvømmelsesskade

altså ikke nede ved vandet men oppe i byen hele hendes hus var ramt og alt undtagen væggene var taget ud af huset

have gjort for at sikre sig mod oversvømmelser og skader

alligevel er jeg nervøs for at hun kan blive straffet økonomisk på grund af

og alene i to tusind og tolv kostede naturkatastrofer verden over

være forkert at sige andet den femte december to tusind og tretten ramte stormen bodil danmark

selv om det nu er mere end tre måneder siden er der stadig over fire hundrede familier der er så hårdt ramt at de ikke kan bo i deres huse

familier der betaler prisen

globale opvarmning vi må nok indstille os på at

oftere end vi har været vidne til før

det er selvfølgelig også derfor vi er nødt til at lave politik derefter og derfor skal loven fremtidssikres men det er selvfølgelig mest rimeligt at det sker med tilbagevirkende kraft når vi nu har opdaget at der er elementer som kan gøres bedre for den her ekstraordinære situation har nemlig vist at der er huller i lovgivningen det her handler altså ikke om

give nogle familier særbehandling det vil jeg gerne understrege

også gerne advare imod at denne lovbehandling får karakter af egentlig sagsbehandling

ikke det det handler om det handler om at fremtidssikre loven så den passer til de klimaforandringer der desværre er en realitet helt konkret vil vi udvide stormflodsordningen så den dækker endnu mere end den gør nu som ordningen er i dag bliver udgifter til genhusning og flytning til opmagasinering og til

så det også fremover bliver erstattet det synes jeg er virkelig positivt

uden at de også møder kritik noget af det der er blevet kritiseret har været spørgsmålet om selvrisiko i stormflodsordningen og lad os lige dvæle lidt ved selvrisikoen for jeg synes faktisk

vil give erstatning til de familier som nu engang har været ofre for en stormflod og vi vil give tryghed

alle der bekymrer sig om en lignende situation men vi vil også give et incitament til at hver enkelt selv tager ansvar og at hver enkelt selv gør så meget som overhovedet muligt

netop derfor giver selvrisiko mening

selvrisikoen giver mening ved enhver privat forsikring

gøre derudover er stormflodsordningen finansieret kollektivt det er altså ikke en privat forsikring som hver enkelt selv finansier derfor mener vi faktisk ikke at det er rimeligt at alle skal være med til at betale hvis den enkelte husejer ikke

undgå skader det har folketingets partier

den selvrisiko vi har i dag fungerer som det bærende incitament for selv at undgå skader

og hverken udgifter til flytning eller opbevaring hører under selvrisikoen jeg synes det er glædeligt og på tide at de berørte familier

nu også får en rimelig erstatning til genhusning og kan få

opbevaret deres ting og få udbedret skimmelsvamp og jeg synes også at det er vigtigt

dette lovforslag fremtidssikrer loven så den passer til den virkelighed vi lever i

rigtig mange opgørelser hvor det

med disse meget meget store beløb som en enlig mor

var der et incitament til at man selv kunne forhindre at skaden blev så stor

dengang man sidst evaluerede stormflodsordningen i stormflodsudvalget i to tusind og ni kiggede man på hvad det ville betyde hvis man skulle lave

selvrisiko og forskellige andre elementer så man kan sige at al den stund vi

vi nødt til at lave en tilgang hvor vi

de eventualiteter der er og så er det klart

er nogle nogle der er ramt det må vi sige der er nogle der er

særlige enkeltsager

tusind ni hundrede skadesanmeldelser og af dem

under et beløb på tohundredetusind kr kr og kun tre og tyve tilfælde ligger i den helt høje ende

men jeg vil meget nødig sagsbehandle her

en forvikling kan man sige ordføreren siger

bor med havudsigt og lige ved vandkanten og så videre

at sige det ligeud så synes jeg jo ikke giver særlig god mening jeg synes at socialdemokraterne skulle prøve at evaluere det endnu

bliver udsat for naturens hærgen det kommer man jo ikke uden om men men dermed også bare sagt at der

er en række elementer som vi også skal se på og som vi skal lære af

man kan gøre for at forebygge det er ikke noget som vi kan håndtere i forbindelse med det her lovforslag men jeg er fuldstændig enig i og deler det synspunkt som jeg også antager at herre hans kristian skibby giver udtryk for

forhøjet vandstand og så videre nogle

indbo og løsøre og så for genopbygningen af deres

når katastrofen er sket men jeg er fuldstændig enig med

at der selvfølgelig er nogle elementer i

som vi også er nødt til at lære af vi kan jo ikke

med tilbagevirkende kraft at man ikke har bygget et dige men vi kan lære af

en sådan måde at folk oplever at det sker på en ret og rimelig måde og jeg

man selv skal betale for den første måned for vi må jo sige

genhuses så giver det jo ingen mening at man selv skal betale de tyvetusind

mennesker har slet ikke råd

de

at man i fjorten dage eller tre uger er nødt til

selvrisikoen kun gælder den første måned

meget naturligt at det man kigger på jo sådan set også i forlængelse

jeg kan ikke vurdere om der kan være nogle enkeltelementer

karakter det synes jeg vi skal have udboret i lovbehandlingen det er klart men jeg synes faktisk det giver meget god mening at der også er en en beskeden selvrisiko forbundet

forhandlingsvilje over for de mange berørte husejere som er kommet i klemme i forbindelse med stormen den sjette december

mulighed for at få tilskud til genhusning og opmagasinering af indbo flytning og udbedring af skimmelsvampskader

det er fint at man på den her måde er med til at finansiere det ved at der justeres lidt på den økonomi som ligger bag stormflodsordningen hvor man jo skal betale

ejendomsskatter

situation der er omkring selvrisikoen for vi mener at de mennesker som har de største problemer og udgifter i forbindelse med skader på deres ejendomme

det er jo sådan at der er en ret høj selvrisiko

fritidshuse på tretten procent og på løsøre

på ti procent og på almindelige helårsboliger på otte procent vi synes jo det

sikret en langt langt bedre selvrisikoordning så

har store skader på deres ejendomme det håber jeg selvfølgelig også at regeringen og ikke mindst ministeren vil se

finansiere vi synes at der skal være en form for fornuftig solidarisk handling her og det er der altså ikke

folk kan opleve en selvrisiko på eksempelvis over ethundredetusind kroner

sådan at når vi kigger på vores

det står i vores individuelle

det altså ikke rimeligt at der er nogle grundejere og ejendomsejere her som kommer til at stå med

det synes vi også at vi skal have med ind i lovarbejdet

endnu bedre men det må så komme an på den forhandling der må komme i

med stormen bodil i december måned regeringen har jo gjort mange ting på det her område vi har blandt andet sørget for at alle kommuner skal have klimatilpasningsplaner som sikrer at man kan undgå de hændelser er normale dem man kan regne ud vil komme inden for

er det svært at gå ud og sikre sig imod uden dermed

gå ud og bruge voldsomt mange af samfundets penge på at overbeskytte sig

stormflodsordning som kan kan træde ind de steder hvor katastroferne rammer og vi har svært ved at

vi så jo hvordan de her meget store ødelæggelser ramte danmark i december måned der var meget voldsomme billeder

folk der sejlede rundt i deres sommerhusområder eller deres villakvarterer og vi kender alle sammen den

ens ting bliver ødelagt og man må forlade sin bolig

jeg da også glad for opbakningen til regeringens forslag

at der bliver udmålt højere erstatninger for skader på fast ejendom og dækning for udgifter til udbedring

omkostninger til genhusning flytning og opmagasinering på op til tolvtusind kroner om måneden derudover har lovforslaget til formål at justere ordningens økonomi som følge af de foreslåede udvidelser og så er der en ændret praksis i brugen af afskrivninger på fast ejendom jeg synes det er vigtigt

huske at det her er en solidarisk ordning som gør at

lade nogle mennesker i stikken med meget meget store regninger siger at vi som samfund alle sammen vil give en lille bid mere for

derfor synes vi fra det radikale venstres side at det er en rigtig god idé med den her udvidelse af stormflodsordningen og

har været inde på

meget kraftige afskrivninger og nedskrivninger på løsøre som også rammer rigtig voldsomt

om man i det hele taget vil ændre lovforslaget i retning af at det er almindelige

hvis vi skal udvide den her ordning vil venstre så gøre det dyrere at være dansker og hæve stormflodsordningen yderligere og hvor meget synes man det er rimeligt at hæve stormflodsordningen med hvis man skal

stillet langt langt ringere end hvis det havde været en juledekoration

anden selvrisiko der var inde i billedet end det vi ser her synes ordføreren

synes vi at det her er det rigtige sted vi er altid åbne for at diskutere ting i forhandlingerne men det må jo være relevant for folk derude der ser den her debat at vide hvor meget venstre synes at vi skal hæve stormflodsordningen med

nu ønsker en udvidet selvrisiko og ønsker

man ikke skal betale noget som helst selv altså er det firs kroner mere hver enkelt dansker

overrasket alle i hvert fald har den overrasket i den udformning

det første at at regeringen

den eksisterende ordning

med tilbagevirkende kraft hvilket betyder

ikke var kommet så det er det første og det er jo sådan set det overordnet vigtige det er der selvfølgelig

nogen der skal betale og det er derfor at der også er

vi sådan set skal bidrage noget mere

man altså ikke må glemme at

handler om genhusning det handler om opmagasinering det handler om om flytning og det handler også om skimmelsvamp

er der nogle huller her som vi burde kigge på det er jeg indstillet på at vi undersøger

får stillet de spørgsmål og får de ting belyst som

rejst her i salen tidligere i debatten så det er jeg indstillet på at vi kigger stille og roligt på

så vil jeg tilføje noget som

har været inde på

en del af de ting som handler om klimatilpasning og risiko ved ekstremt vejr

offentlige institutioner påtager sig et ansvar

lignende situationer

man også nødt til at tage i betragtning

at folk ikke kan få udbetalt det beløb som

de har fået ret til at få til at genopbygge deres hus hvis de nu har besluttet sig for at der

ikke få de penge så de måske kunne få et sommerhus et andet sted

sted ikke egner sig til at bygge et sommerhus på fordi der ikke er sikkerhed

at kigge lidt mere ind i det som jo er realiteten her nemlig at

kan for at vi får et godt udvalgsarbejde og for at vi får vedtaget et

at lodsejere jo også har en forpligtelse til selv at bruge penge på at lave nogle kystsikringer

vi kan ikke løse det hele via at alle

godt at regeringen og ministeren har

og at man også har taget fat med tilbagevirkende kraft sådan at de mennesker der står

efter stormfloden

kan få glæde af de ændringer der kommer flere har jo været inde på hvad lovforslaget indeholder

opgørelse af skader på ejendommen skal ske ske på samme måde som

vi i øvrigt kender det så man ikke får

problemstillinger blandt andet i forhold til

loven også var til behandling var det

en situation hvor man ikke har nogen reel mulighed for at sikre sig

ligger et sted hvor det slet ikke er muligt at forudse at der kommer en stormflod jeg er også enig med de radikales ordfører i at

kræver at vi diskuterer en finansiering af ordningen og der mangler jeg nok lidt nogle svar men det må vi jo prøve

komme nærmere i udvalgsarbejdet jeg kan sige

med til at kigge på at hæve betalingen yderligere hvor meget der skal til og hvor langt vi kan komme er jo det vi må have noget hjælp til at regne på men det kunne være interessant at høre hvor langt vi kunne komme

at hæve prisen med ti eller tyve kroner yderligere altså om vi kunne få bragt selvrisikoen yderligere ned

gøre det især for dem som ikke har nogen mulighed for

for mig er det rigtig vigtigt at når man bliver

som vi jo må sige der er tale om her så skal man kunne være sikker på at der er nogle der står bag og hjælper altså det er jo virkelig der hvor man har brug for et fællesskab som kan hjælpe en igennem en sådan svær situation og derfor bliver vi også nødt til at se på at enkeltfamilier ikke bærer en uforholdsmæssig stor del af regningen selv som som tvinger

hus eller lade det gå på tvangsauktion så vi vil også meget gerne deltage i den videre

forsikringslignende vilkår som muligt og jeg selvfølgelig om

om ordføreren er enig i

ønsker det komme med et større udlæg så vil det bare tage nogle flere år før det er tilbagebetalt

at sige nej vi kommer bare med et udlæg

det koster jo selvfølgelig nogle penge

bud man kunne også gøre det på andre måder det anerkender jeg fuldt ud man kunne sikkert

men det vil vi gerne diskutere og præcis hvordan vilkårene skal være

jeg vil bare nævne et eksempel som jeg

nul kroner i erstatning

en række familier i jyllingeområdet og

hvis man står med stormrådets regler

indboet og løsøret ser på at

at der er et

kan altid diskuteres om lovforslaget skulle være skruet sammen på en anden måde om staten skulle have haft et større udlæg end tilfældet er sådan at man var sluppet for at hæve

i i udvalget

og det er sådan set det der står tilbage her i dag det er jo glædeligt at der er bred enighed om at vi skal få hjulpet de mennesker som

tage resten af diskussionen i udvalget

efter at danskerne så de forfærdelige tragiske billeder med oversvømmelser den sjette december efter bodils hærgen rundtomkring specielt på sjælland kan man jo konstatere at myndighederne er kommet i sving både lokalt efter et langt optræk men også nationalt i form af eksempelvis forslaget her fra erhvervs og vækstministerens side

godt initiativ jeg synes også det på mange strækninger er et godt

hvad er situationen situationen er jo sådan at da stormen hærgede den sjette december om aftenen og natten havde vi en stormflodslov som efterlod mange af de ramte på herrens mark med en alt for rigid fortolkning af afskrivningsregler med problematiske genhusningsregler med en mangelfuld indsats fra lokale myndigheders side i forhold til fysisk og psykisk hjælp

ikke opmærksomhed nok fra nationale myndigheders side selv om det var en katastrofe for de ramte

man kalder det hundredårsstormen nu må vi se med de klimaændringer der

om der sker mere af den slags

men det er jo noget som man som

det pågældende område intet har kunnet gøre ved

ikke noget ansvar selv for det men det har de lokale myndigheder jo haft et ansvar for

sikre noget bedre sikring eventuelt i samarbejde med regionale og statslige myndigheder men der var så ikke sikret nok og man må så hele tiden vurdere

og man kan konstatere at der ikke blev gjort nok i starten kvitterer jeg

der er utilstrækkeligheder

man hæver den lillebitte afgift vi betaler til stormflodsordningen men med de historier der har været og som jeg selv har fået mangfoldige af fra mennesker

henvendt sig både telefonisk og på mail til mig og som oplever at selvrisikoen fordi den er så relativt høj som den er betyder at

bliver nødt til at se på selvrisikoen jeg har så sent som i dag fået en

og som oplever at den store selvrisiko som de bliver nødt til

betyder at de må overveje kan blive boende

jeg ikke vi som samfund kan være bekendt

uforskyldt situation så selvrisikoen er et af de områder hvor jeg synes vi bliver nødt til

om man kan gøre noget så er der også situationen omkring hele afskrivningsproblematikken som

håndteret meget rigidt i starten så er det blevet bedre også efter den dialog som ministeren sandsynligvis har haft med folkene bag ordningen her derfor er det blevet bedre

de eksempler på hvordan afskrivningsreglerne er blevet praktiseret på løsøre i kældre og andre områder

kunne kigge på om der skulle gælde parallelregler i forhold til almindelige forsikringsprincipper

var udsat for at der skete noget i mit eget hus så med de ord og med de to

spor som jeg synes man bliver nødt til at kigge på under udvalgsbehandlingen vil vi godt

vores støtte til forslaget

par elementer hvor vi skylder de folk som er kommet i klemme

fysisk inventar men også om løst inventar

så på selvrisikosiden at se på om man kan gøre det bedre mere retfærdigt

i forhold til den forfærdelige tragiske

gå så slemt som det gjorde og der må jeg sige

på at familier ikke kommer

fintmasket net ude i forhold til den diskussion vi havde og der lærer man jo af erfaringerne rettidig omhu er jo så også at sige

kommer til at ske igen at familier bliver udsat for sådan en situation som

den aften og den nat og der må vi i hvert fald så sikre at de familier bliver kompenseret på måde så de også kan blive boende

også der er en bred interesse i men må jeg allerførst indlede med at sige at

kigge på nogle af de skader

i forbindelse med med stormfloden det er klart

at man er ude og kigge på hvor alvorligt

om ikke ødelagt så i hvert fald forstyrret for en lang periode

meget usikker tilstand det gjorde dybt indtryk

ikke sådan at regeringen først handlede da man

ved at komme med en tilkendegivelse om at vi selvfølgelig ville fremsætte forslag

groteske eksempler hvor

kunne kunne vise at de havde fået en afskrivning på halvtreds procent

det spørgsmål om de pågældende mennesker der havde været ude at besigtige det her havde udpræget humoristisk sans

det de havde havde forestillet sig

var for nogle afskrivningsmetoder man havde brugt og det viser sig

forsikringsbranchen som sådan har gjort noget ulovligt eller forkert de har bare fulgt den lovgivning som lå til grund for

i forbindelse med stormfloden som i forbindelse med øvrig

set godt forstå ud fra en risikobetragtning men lige præcis fordi

med at vi også i forbindelse med genhusningsområdet lavede en aftale med forsikringsbranchen om at de kunne få lov til at lægge pengene ud så ville vi komme med dem efterfølgende sådan at man ikke ville få for stort

gjort at skrive til banker og realkreditinstitutter at jeg ikke forventer at de vil bruge en sådan anledning til at stramme op på deres kredit

ret meget for at sikre at

men vi har altså været udsat for at vi også skulle have regelgrundlaget ordentligt på plads det vil sige at vi skulle vide præcis hvad det var vi

så forstår jeg at der også i debatten er en diskussion om selvrisiko der er diskussion om om løsøre og andre ting og jeg skal

om at få afklaret alle tvivlsspørgsmål

det højeste hus her i landet får lov til at bidrage over deres brandforsikring

det vil der jo være en del mennesker rundtomkring i landet der vil synes er urimeligt

så hvorfor skal de egentlig betale til alle de andre

er meget rimeligt at vi har sådan en ordning det man så har gjort ved de foregående lovændringer man har lavet

man har lagt en række principper ind og der må vi sige

i øjeblikket vi kommer til at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft på en

og som

ikke blevet billigere fra minut til minut har jeg konstateret

jeg har meget sympati for at at vi skal kigge på selvrisikoen

gør det gerne og jeg kigger også gerne på alle forhold

løsøre og andet men jeg synes også at vi er nødt

nødt til at kigge på hvilken præcedens det her skaber

overstået med det næste gang det stormer og næste gang

får det jo også retsvirkning der og så bliver det generelt lidt dyrere for dem på tredje og fjerde sal og alle mulige andre steder rundtomkring det kunne også være at der

ganske mange af de her meget dejlige villaer

var nogle der måske måtte have det synspunkt at det ikke lige var folk i brøndby strand der skulle betale til det

man kunne gøre gældende derfor skal vi lige passe på med hvor mange hundrede millioner kroner det er vi står og udlover i øjeblikket

skulle være dyrere at være dansker det er det blevet under den her debat

vi skal brugerfinansiere det her

indgår jeg gerne i en konstruktiv drøftelse det gør jeg meget gerne

til halvtreds kroner per brandforsikring i øjeblikket men spørgsmålet er hvor meget dyrere det skal være at være dansker og hvordan vi i det hele taget skal fravige nogle af de hersens forsikringsprincipper

er nødt til at have med i sine overvejelser som ansvarligt parti

slem situation jeg har besøgt rigtig mange af dem i jyllinge

og det er altså nogle mennesker der er

en strandvejsvilla man skal til at

jeg har nævnt eksemplet med den gamle dame

er det totalt ødelagt hvad skulle hun

mennesker står i og hvordan vi som samfund som et solidarisk samfund

nogle ting hvad er definitionen på at kigge på

er afskrivning og nedskrivning på indbo og løsøre

det er vel ikke ligegyldigt hvilken præcedens sådan en lovgivning

hvad det er for en regning vi giver til alle forsikringstagere vi har om jeg så må sige hånden nede i lommen på alle danskere her

da grund til at gøre sig nogle overvejelser om hvad det er for nogle forslag man kommer med og hvilken

virkning det vil få økonomisk og retligt i tiden fremover

ikke bare står og udskriver checks det kan man ikke synes jeg

med strandvejsvillaer og andet nej det er det ikke i det øjeblik vi går ind

kriterierne for hvor meget man kan få så gælder det for alle

den næste oversvømmelse og indtil videre har et flertal i folketinget været enige om

hvis man bor nogle udsatte steder

også gerne vide hvad konsekvenserne er både principielt og økonomisk i forhold til hvad det rent

redde alle fordi det er politisk opportunt i øjeblikket

har ingen problemer med at forstå at mange af de mennesker

er en engangsudgift det skaber præcedens som man

til genhusning det gør vi jo også i forhold til hele afskrivningsområdet så derfor har det ret store økonomiske

det kan man jo sige at man ønsker men man skal hele tiden afveje det med

udvidet brugerbetalingen fra tredive til halvtreds kroner

vi kunne forstå på erhvervsministerens

ministeren står så her og lover en meget hurtig behandling af det her lovforslag det

af enkeltsager men man kan vel sige det på den måde at desto større selvrisiko desto større erstatning

er gået fra en gennemsnitlig erstatning på omkring halvtreds

med det her forslag jo i allerhøjeste grad synes jeg afhjulpet om

blevet imødekommet men det er svært for mig

som ordføreren sikkert også ved masser af eksempler på

giver mulighed for at de også bliver omfattet af det det den type af spørgsmål

for seks år siden

den hurtige sagsbehandling af lovforslaget og med at invitere

eller skal den sænkes med ti

og er dansk folkeparti villig til at sende regningen til alle andre danskere

være sig sit ansvar bevidst næste gang man stiller sig ud og

noget dokumentation og nogle beregninger på de udtalelser ministeren kommer med her nemlig hvor meget dyrere det vil blive

jo hurtigere kan vi begynde at behandle dem og så ved vi jo

ministeren ved at hvis man gør så og så meget betyder det så og så mange penge og

bare bede ministeren om at sende det over fordi jeg kender ikke tallene for hvor dyrt det ville blive hvis for eksempel man brugte nedskrivningslister på en anden måde end man gør i stormrådet når det gælder løsøre jeg synes at ministeren har ret i at vi da skal kende udgifterne men jeg håber så at man vil sende de tal over når nu man har

sagde lige før hvis man for eksempel ændrede på selvrisikoen jeg har ikke

sådan at vi mener at løsøre

de samme nedskrivningstabeller som forsikringsselskaberne bruger skal vi jo have et overblik over hvor meget det koster inden vi kan diskutere

hvad vi vil eller ej endelig vil jeg bare sige

et synspunkt man kan have at enten skal staten stå med et udlæg og så tror man på at over en længere årrække får man

at det vil gå sådan at der kommer flere oversvømmelser så det vil ædes op

det bliver en permanent forhøjelse man lægger i forhold til bidraget så det er bare de principper man skal gøre sig klart jeg ser med stor velvilje på hvordan

ordentligt sammen jeg advarer bare imod at udstede en blankocheck

også blev ramt i tre dage og syv dage og ti dage og fjorten dage og noget andet og klarede sig selv

en naturkatastrofe må vi sige at ja det er godt og det er fint at

men hvis vi lige pludselig skal til at omfatte det forsikringsmæssigt

erstatning for syv dage og ti dage og femten dage og hvad ved jeg så bliver

dyrt det er et et spørgsmål om penge

spørgsmål om hvordan man opgør det rent administrativt derfor har vi

den første måned med men gik ind og sagde at de mennesker som har et længerevarende genhusningsbehov er dem vi først og fremmest vil gå ind og hjælpe fordi det er dem der først og fremmest har

det store slæb i forhold til det det er baggrunden for princippet på en

det kan der være mange forskellige årsager til det er man jo i gang med at evaluere også kommunalt og også redningsmæssigt men vi var altså i en situation hvor

hvor ikke kunne have gjort noget som helst

forhindre den situation i sådanne situationer må staten jo så træde til hjælpe til som man har gjort

med de lokale myndigheder og i sidste ende

har man jo så stormflodsordningen til at sikre os økonomi og kompensation i sådanne tilfælde nu har regeringen så valgt at spille ud med et forslag som vi

her fokuserede på omkring selvrisikoen så mit spørgsmål og kommentarer til ministeren handler altså om

når man uforskyldt havner i en situation som man intet som helst har kunnet gøre

men her kan man intet gøre ved det

må der være en situation hvor jeg spørger ministeren om det ikke er ret og rimeligt at man ikke har en alt for

selvrisiko så man bliver nødt til at gå fra hus og hjem fordi en uforskyldt hændelse som stormfloden rammer ens hus eller sommerhus

og den tidligere udmærkede minister jo engang forholdt sig til man har haft en debat om det hvor diskussionen om at man er nødt til at have en selvrisiko på det her område er vigtig af præventive årsager i

etablerer sig ude i landet

jo ikke etableret sig med den hensigt at spekulere i det men

fjerner selvrisikoen helt hvad betyder det så er det ret og rimeligt at gøre det eller hvor langt skal den ned

der skete den sjette december var tragisk

ulykkeligt man kunne måske have haft

at der var sket lidt mindre men man kunne ikke

kan godt indrette et forsikringssystem så man ikke bliver fuldstændig prisgivet med hensyn til selvrisikoen når man kan se hvilke konsekvenser det kan få

med en selvrisiko

incitamentsårsager men spørgsmålet er her om man

ramt den rigtige balance med selvrisikoen

i forhold til hvilke konsekvenser det får for

blive i det hus eller sommerhus men også for deres fremtidige liv det kan være pensionister det kan være andre

jo er alle landets forsikringstagere og ikke den enkelte som etablerer sig ude i det åbne land

at fjerne risiko fra det menneske som i næste uge har tænkt sig at bygge

hvad det er for en regning vi skal påføre fremtidige forsikringstagere det er et godt spørgsmål og det snit er jo formentlig ikke sådan et universelt guddommeligt snit som

regninger i forhold til det fordi det er et væsentligt

hvis man bliver genhuset længere end en måned

for noget men det kunne være interessant at få at vide at hvis det var efter altså

også at den første måned tæller med så det forslag vil jeg bare gerne have at ministeren prøvede at oversende

at få undersøgt i ministeriet hvordan de her her ting ville være hvis det var på mere forsikringslignende vilkår man kan faktisk tage det på samme måde som det ministeren skriver i sit eget lovforslag altså at man har undersøgt om det er sådan at

loven her som ved almindelige forsikringsordninger når det gælder

bygninger og bygningsdele og der vil vi bare gerne have undersøgt om det også gælder eller

fyldt meget i dag selvrisiko eller løsøre sådan at vi prøver at få stillet op hvad

det jeg ville varsle allerede nu for så har vi i hvert fald på et tidligt tidspunkt sagt hvad

er for nogle ting vi i hvert fald gerne

tab af omsætning og tab af eksport for danmark

danske fiskeriinteresser trækker nu for andet år ud over det rimelige i år overgår historien om danske fiskere der er taget som gidsler en strid som har enorme konsekvenser for både fiskerierhvervet og dets følgevirksomheder alligevel får vi som folketingsmedlemmer kun vores informationer og updates via medierne til trods for at vi står midt i en historisk krise for dansk fiskeri det vi så kan læse i medierne er også nedslående vi har en tilbagelænet fødevareminister der beroliger med at han har sendt et brev om at vi skal finde en løsning og hver gang forhandlingerne bryder sammen meddeler han bare rolig der kommer en ny forhandling

for at lande en aftale mellem eu og norge hvad er næste skridt

at vi ikke står i samme situation igen

tusind og fjorten desværre nåede man ikke helt dertil dog er det glædeligt at parterne kun har taget en kort timeout og genoptager forhandlingerne i morgen og

så selvfølgelig et håb vi alle deler at det fører til et resultat inden for ganske få døgn i forhold til afviklingen af forhandlingerne vil jeg gerne minde om at forhandlingskompetencen i

kommissionen som følge af den fælles fiskeripolitik det er som om det har været lidt glemt i den offentlige debat og det er som om det har været lidt glemt blandt dele af oppositionen men eu har en fælles fiskeripolitik den er danmark naturligvis en del af

derfor ligger forhandlingskompetencen hos kommissionen

det skal være det betyder selvfølgelig også at det er kommissionen som sammen med modparten planlægger forhandlingsforløb kommissionen beslutter prioriteringen af emnerne i forhandlingerne

derfor begrænset hvor stor indflydelse de enkelte medlemslande har på selve forhandlingsforløbet herunder hvornår forhandlingerne skal finde sted undervejs i forhandlingsforløbet er det dog sådan at der er jævnlig kontakt og koordination af positionerne internt i eu kredsen

om den bilaterale aftale mellem eu og norge om fiskerimuligheder aftalen er baseret på en samarbejdsaftale fra nitten firs mellem eu dengang ef og norge aftalen regulerer på årlig basis forvaltningen af en række vigtige fælles bestande i nordsøen og skagerrak det er for eksempel torsk kuller sej hvilling rødspætte og sild eu og norge fastsætter hvert år i fællesskab den samlede tilladte fangstmængde

for de fælles bestande det sker med udgangspunkt i den biologiske rådgivning fra det internationale havundersøgelsesråd tacen fordeles med kvoter til hver part efter en fast fordelingsnøgle for flere arter aftaler man langsigtede forvaltningsplaner der løbende evalueres og tilpasses i aftalen udveksles også fiskerimuligheder for en række ikke fælles bestande i skagerrak og nordsøen de såkaldte vestlige farvande samt kvoter i grønlandske farvande og for arktisk torsk i barentshavet endelig giver man i aftalen hinanden adgang til at fiske i hinandens respektive farvande det er af stor økonomisk betydning da

mange fiskerier traditionelt foregår på fiskepladser i modpartens farvande disse kvotebytter og adgange til fiskerier i hinandens farvande kaldes balancen i aftalen aftalen indgås normalt i december for det efterfølgende år her for to tusind og fjorten er der som sagt endnu ikke indgået en aftale danske og andre eu fiskere har derfor ikke haft adgang til at fiske i norsk farvand

januar to tusind og fjorten men har været henvist til at blive i eu farvande det har haft store økonomiske konsekvenser da vigtige dele af de danske fiskerier på denne tid af året traditionelt sker netop i norske farvande ikke blot har fiskerne manglet indtægter fra fiskeriet men forarbejdningsindustrien har også

skrue ned for produktionen på grund af mangel på råvarer eller køb af råvarer fra andre

i fællesskab den samlede tilladte fangstmængde for bestanddele af makrel blåhvilling og atlantoskandiske sild og fordeler kvoterne efter en fast fordelingsnøgle i den bilaterale aftale kan eu og norge så bagefter bytte kvoterne for kyststatsbestandene i hinandens farvande disse kvotebytter indgår i balancen og er især for eu et vigtigt betalingsmiddel i denne balance eu giver for eksempel norge kvoter for blåhvilling i eu farvande og eu får som modydelse for eksempel ekstra kvoter for jomfruhummer og havtaske i norske farvande umiddelbart virker det således logisk at afvente forhandlingerne i kysstatsregi kyststatsforhandlingerne om makrel har siden to tusind og ti

ændre fordelingen af kvoten

imidlertid opstod der med ices

bestandsvurdering for to tusind og fjorten et momentum for nye forhandlinger da bestandenes størrelse vurderes rekordstor det har derfor de sidste seks måneder været muligt at gennemføre nye forhandlinger intensive forhandlinger i et forsøg på at få løst makrelkonflikten med en ny aftale for to tusind og fjorten i sidste uge opgav man desværre imidlertid at blive enige om en samlet kyststatsaftale om fordeling af makrellen og det synes jeg selvfølgelig er ekstremt ærgerligt og kritisabelt den ene

en kvote for makrel de øvrige parter har endnu ikke udmeldt noget om kvoter men jeg er vidende om at der foregår drøftelser om en aftale det var længe opfattelsen at en løsning af makrelkonflikten også ville være nøglen til at løse sildekonflikten

man længe har givet højeste prioritet til forsøgene på at nå til enighed om fordelingen af makrel med den følge at man gentagne gange har valgt at udskyde forhandlingerne om den bilaterale aftale mellem eu og norge for to tusind og fjorten blandt eu landene var der da også flere som støttede kommissionens linje om at det var vigtigst at få en aftale

aftale med norge men fra dansk side har vi hele tiden støttet bestræbelserne på at finde en forhandlet løsning på makrelkonflikten så vi kunne undgå ikkebæredygtigt fiskeri efter makrel men vi har også sagt at man bør prioritere den bilaterale

norgesaftale og at forhandlingerne

det bringer mig så til at sige lidt om

være mere forkert jeg har været i løbende dialog med erhvervet om konsekvenserne af den manglende adgang til norsk farvand og det har selvfølgelig være lysende klart for mig hvor alvorlige de konsekvenser er

derfor også taget den her sag ekstremt alvorligt og lagt et så massivt pres det overhovedet har været muligt på de relevante parter få dage efter min udnævnelse tog jeg sagen op i forbindelse med mit allerførste ministerrådsmøde i december to tusind og tretten det var også mit allerførste møde med eus

meget klart præcis hvor vigtigt det her er for danske fiskere jeg gentog den opfordring i et brev til kommissæren den enogtredivete januar og har

adskillige gange på embedsmandsniveau

kommissionen på tilsvarende vis kontaktede jeg før jul min norske fiskeriministerkollega og opfordrede hende til at prioritere indgåelsen af en bilateral aftale frem for løsningen

københavn den sjette februar to tusind og fjorten og ved begge lejligheder gjorde jeg det meget klart

endog enormt formålstjenligt hvis norge tillod danske og svenske fiskere at få adgang til den norske del af skagerrak som man gjorde det sidste år hvor aftalen heller ikke var på plads til nytår den norske minister afviste dog at det kunne lade sig gøre forud for forhandlingerne i sidste uge sendte jeg endnu et brev til den norske minister og gjorde hende nok en gang opmærksom på de alvorlige konsekvenser som den manglende aftale har haft for danske fiskere endelig har fødevareministeriets embedsmænd ved flere lejligheder været i tæt kontakt med det norske fiskeriministerium om situationen desværre må jeg konstatere at kommissæren og norge ikke har fulgt den danske og de andre medlemslandes opfordring

at prioritere den bilaterale aftale tilstrækkeligt eu norge aftalen er sat på dagsordenen til diskussion på næste ministerrådsmøde den fireogtyvende marts to tusind og fjorten hvor jeg er overbevist om at forløbet i forhandlingerne også vil blive berørt samlet set

af den opfattelse at jeg og fødevareministeriets embedsmænd har gjort alt hvad der har stået i vores magt for at få kommissionen til at prioritere indgåelsen af en aftale med norge men som nævnt mødes parterne altså igen i morgen onsdag og under de forhandlinger kan en endelig aftale mellem eu og norge forhåbentlig indgås så vi normaliserer situationen for danske

forhandlingerne det er sørgeligt vi har endnu ikke set meget andet end at regeringen har svigtet dansk fiskeri regeringen tager simpelt hen ikke udfordringerne alvorligt nok der er nok at tage fat på også selv om vi i dag ikke skal ind og behandle det at

og begrænse dansk fiskeri

områder at regeringen ikke tager det voksende problem med sæler alvorligt når man

det kan løses ved en midlertidig ordning hvor man kun i særlige tilfælde skal regulere enkelte

at regeringen alene har skrevet tre linjer om fiskeriet i vækstplan for fødevarer

der står er at man vil fortsætte

til to tusind og tyve og sådan

af at fødevareministeren mener at jo flere bæredygtighedskrav og byrder man pålægger erhvervet jo rigere bliver fiskerne regeringen har travlt med at fortælle at alt hvad regeringen gør er historisk og i dag må jeg give regeringen ret aldrig har vi set en regering gøre så lidt for et erhverv og ja vi står i en historisk fiskerikrise uden en aftale om fælles fiskeriinteresser

historisk langt over tid hvad er en fiskeindustri uden fisk regeringen med ministeren i spidsen bliver nødt til at være mere aktiv og slå i bordet også selv om ministeren skal rejse til norge for at

det drejer sig om danske arbejdspladser mange danske arbejdspladser vi har set flere eksempler på hvordan fiskefabrikkerne sender de fleste af deres medarbejdere hjem på talerstolen står ministeren så og siger at fiskefabrikkerne har måttet skrue lidt ned for produktionen det viser endnu en gang at ministeren ikke tager situationen alvorligt hvor lang tid kan ministeren bare stå og se på det det er ikke bare et problem

man har tabt til dato det er også et problem for fremtiden da kunderne skal tilbagevindes derfor ønsker vi

efter i dag bliver fulgt op med en økonomisk konsekvensberegning

følgevirksomhederne altså den værdikæde som regeringen har skrevet de tre linjer om i vækstplan for fødevarer vi mener ikke at vi bare kan se passivt til derfor anbefaler venstre også ministeren og regeringen

import af norsk fisk hvis ikke nordmændene straks ophæver deres fangstforbud

for europæiske fiskere i norske farvande det er helt uacceptabelt

hårdt mod hårdt må danmark og eu gøre det samme lige nu står vi bare kigger på at norge oversvømmer markeder

som danske fiskere skulle have leveret til danske fiskere der vel at mærke er taget som gidsler i en strid som de intet har med at gøre derfor mener vi også at regeringen skal arbejde for en aftale hvor danske fiskere er sikret en startkvote uanset hvordan de politiske forhandlinger går

på vegne af dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti og venstre vil jeg derfor

til vedtagelse danmark er en af verdens største fiskerinationer hvorfor dansk fiskeri i sagens natur spiller en særdeles vigtig rolle for dansk samfundsøkonomi og beskæftigelse

at det politiske arbejde for fiskeriet nedprioriteres af regeringen dette sammenholdt med et historisk langtrukkent forhandlingsforløb mellem eu og norge om fælles fiskeriinteresser som blandt andet er vanskeliggjort af makrel

med færøerne og island stiller dansk fiskeri i en historisk vanskelig og kritisk situation folketinget pålægger derfor regeringen at sætte ind med aktive tiltag og initiativer der kan afslutte det langtrukne forhandlingsforløb mellem eu og norge rapportere månedligt om de økonomiske konsekvenser for dansk fiskeri og dets følgeerhverv som konsekvens af de langtrukne forhandlinger og arbejde for en fremadrettet løsning med eu der betyder at danske fiskere som udgangspunkt får adgang til halvtreds procent af rådgivningen som startkvote per første januar uanset de politiske forhandlinger

taget forbehold for noget mandat der er afgivet i europaudvalget i forhold til fiskeripolitikken derfor synes jeg at man har travlt med at

at det der måske er anledningen til problemet her i forhold til færøerne og en aftale om makrellen har udløst at norge ikke

til at bakke op om den forhandlingslinje hele vejen igennem

der også er opbakning fra fiskeribranchen fiskerierhvervet i det hele taget til at gå ind og lave en handelskrig mod

fra vores regeringsperiode

om dansk fiskeri bakker op om en boykot mod norge

taler på vegne af dansk fiskeri så dem synes jeg du selv skulle spørge

mange positive tilkendegivelser fra flere der er også kommet tilkendegivelser fra

presset i den periode hvor der vil være en boykot og sådan vil det jo naturligvis være det vi skal forholde os til er om vi vil stå model til

for mejeriprodukter inden for gartneri kan lave europæisk samarbejde når det passer dem

det ikke er til fordel for dem så laver de boykot mod danmark

ikke vi skal og derfor synes jeg at når norge sætter hårdt mod hårdt

så bør danmark også arbejde for at sætte hårdt hårdt

vi fra dansk side importerer af fisk også til forarbejdning i danmark hvilken konsekvens vil det få for danske fiskerifabrikker hvis det er sådan at man boykotter

jeg synes da bare man skulle fremlægge det således at fiskerifabrikkerne

kan se at det vil være konsekvensen hvis man gør det og så mangler jeg altså stadig væk at man vedkender

var med til at bakke op om forhandlingslinjen i forhold til

at man skulle have spillet en mere aktiv rolle i forhold til forhandlingerne

norge og eu og nu har jeg desværre ikke taget

nu har travlt med at angribe venstre ellers er citeret på bedste vis

at den her udfordring ikke er kommet som nogen overraskelse det er noget vi har været forberedt på vi har vidst det hele tiden og og derfor

stå her og sige at det er en overraskelse

bakkes op af herre bjarne laustsens partifæller

eu til at forhandle på vegne af os og det

om på men det betyder ikke

skal lægge et maksimalt pres

det er ikke rimeligt at hver gang

de gerne det europæiske samarbejde som jeg nævnte for den tidligere spørger

en streg i sandet på et tidspunkt

inden for mejeriprodukter inden for kød inden for gartneri og nu også inden for fisk

det får for beskæftigelsen i den

fiskeindustri hvis vi følger venstres linje og får etableret en boykot af norge får etableret en handelskrig med norge på det her grundlag er det noget der gavner beskæftigelsen i den danske fiskeindustri

synes er en god løsning det siger sig selv

fiskefabrikker som nyder gavn af

og europæiske markeder med med

opleve prisstigninger i forhold til de dumpede priser som vi oplever i øjeblikket

flertallet af medarbejderne

have økonomiske konsekvenser men det vil sikre at vi fremadrettet igen vil have

fisk til at forsyne vores

hvilket grundlag venstre forestiller sig at vi skulle lave sanktioner mod norge i fiskeripolitikken

ordføreren herre thomas danielsen har indblik i

tonnage fra norske lakseopdræt

forestiller ordføreren sig

hvis vi pludselig lukker for import af norsk laks og andre

så kan de fortsætte med at oversvømme de europæiske markeder

sådan at man forhandler

man vil have landet en aftale hvor danmark ikke er forhandler

forhandler sild og makrel på egen hånd

enighed om men som man ikke vil underskrive alene på grund af nogle fiskeriinteresser som vi ikke

nogle regeringspartier som bare står og siger at nå men det er jo eu der klarer det for os og vi kan ikke gøre noget som helst

det som vi netop synes er sørgeligt vi står midt i en af de

styrtbløder vi har en regering som ikke gør det mindste for dansk fiskeri

samarbejde og som virkelig ville kunne løfte branchen har man skrevet tre linjer i forhandlingerne her sender man et brev om at man da gerne

søgt om fornyede mandater eller taget nogen initiativer til at sikre at

som om at der lige for nylig har været et eller andet møde

sagt ja til noget og til det må jeg bare sige

bede herre thomas danielsen simpelt hen bekræfte at siden

arbejdet aktivt

danske fiskere som gidsler gidsler

for at det er en meget meget vanskelig situation både for fiskerne for det primære erhverv men også for fiskeribranchen

har sendt mange folk hjem det har vi utrolig stor forståelse for

vi også gerne kigge fremad når vi forhåbentlig

får løst

er med stor beklagelse at vi hvert år skal se at vi har en situation hvor fiskerne ofte får ødelagt deres jul fordi man ikke har styr på hvor mange

de har voldt meget knas på det seneste og derfor skal vi selvfølgelig kigge

for at vi i stedet for det her stop go kan få nogle aftaler på lidt længere sigt så ved fiskerne hvad de har rette sig efter hvad de fiske efter og det giver også bedre muligheder tror jeg for finansiering så det ville være interessant at finde en sådan melodi således at vi er fri for at

kan spille parterne ud mod hinanden og at det

eneste der er usikkert er for fiskerne hvad

helt enige i som også venstres ordfører var inde på at det her har en række negative og uheldige konsekvenser men hvordan det skal løses er så der

at det er ganske uklogt at begynde at

på hvilket grundlag er det lige at vi skal føre den handelskrig

når man ikke engang er i stand til at redegøre for hvilke konsekvenser

gjort sig nogle tanker om hvad det her vil komme til at koste det er ikke så forfærdelig mange år siden endda med en konservativ erhvervsminister i spidsen

norske laks for at beskytte lakseindustrien i skotland det kom der ikke noget særlig godt ud af man kan bare slå op i forskellige medier og se hvor mange der blev sendt hjem blandt andet i nordjylland

at fisken kørte uden om de danske fiskefabrikker og man kan se for sig at det er nøjagtig det samme der vil ske igen hvis vi

øvrigt kan vi ikke selv gøre det vi skal have eu med til at gøre det vi skal have alle landene med på en politik der siger at norge

har forbrudt sig i forhold til hvad det der er sket herinde er jo at færingerne vil have nogle flere makrel og det var der jeg spurgte venstres ordfører

de ting som den danske regering er kommet med har venstre bakket op og det står da enhver frit for at

hvad som helst her i folketinget indkalde i samråd hvad man også gør så det er ikke fordi vi ikke har diskuteret det men jeg skal meget gerne medgive og måske også prøve at udpege

det tror jeg ikke er den nuværende minister jeg tror bestemt at både han og hans embedsmænd har gjort hvad de kunne

med kyststaterne der det er så ikke lykkedes kan man sige om norge udnytter det ja det gør de og det er så

derfor skal man da også som den danske minister har gjort opmærksom på

parallelt for ellers kunne man da se for sig at hvis makrelforhandlingerne ikke

de danske fiskere komme til at stå i den situation at de kunne få deres aftale på plads så det er det vi skal se på i fremtiden

været en ekstraordinær situation fordi

der er stor sandsynlighed for at eu kan indgå en aftale hvor også færøerne nu er enige

en aftale

gerne endnu en gang opfordre til

den danske minister er helt klar over at det har stor betydning for livet i havnene og på havet og derfor må og skal der findes en løsning hurtigst muligt derfor vil jeg

til norske farvande er vigtigt for danske fiskere og ønsker derfor at uafbrudt adgang sikres i fremtiden folketinget anerkender samtidig regeringens indsats for at få iværksat forhandlinger

afsluttet den bilaterale aftale mellem eu

for to tusind og fjorten idet folketinget vil sikre de bedste muligheder for rettidig indgåelse af fremtidige bilaterale aftaler mellem eu og norge om fiskerimulighederne pålægges regeringen at arbejde for at europa kommissionen påbegynder de bilaterale forhandlinger med norge om en aftale for to tusind og femten så tidligt som muligt i efteråret to tusind og fjorten og at europa kommissionen fastholder

der er nogle der har købt nogle kvoter

man investeret i men man får ikke lov til at udnytte dem vi har tidligere haft en diskussion om randzoner og alt muligt andet i landbruget der har vi jo haft fødevareministre

den tidligere regering og så sandelig også fra den nuværende at når man går ind og laver

restriktioner så skal der være hundrede

situation hvor eu ikke har formået

de her fiskere som faktisk har investeret i deres erhverv ikke kan udnytte deres arealer hvis man må bruge det

at eu kan gå ud og kompensere

desværre har nogle negative og uheldige konsekvenser

at sejle igen og så har vi mistet arbejdspladser

fiskeriet men så sandelig også

at en mand på havet giver syv arbejdspladser

at hvis det her trækker ud så bliver vi simpelt hen nødt til at kigge på

få hjulpet det her erhverv igennem den her krise

dansk folkepartis ordfører står og siger her vi har et kæmpe problem der både har ramt fiskerne

de ikke kan fange nogen fisk men det har også ramt fiskeindustrien

man er med på det forslag som venstres ordfører læste op

man indlede en handelsboykot imod norge

de ikke kan få lov at levere nogen som helst fisk til dansk fiskeindustri

være klædeligt hvis nu ordføreren ville nøjes med at forholde sig til det

gengæld glæder mig rigtig meget i ordførerens

vi skal have lavet en vækstplan for fiskeri

mange brikker på plads så det er glædeligt

det synes jeg jo ikke er så håndfast men man anerkender trods alt at det har enorme økonomiske konsekvenser derfor kunne jeg godt tænke mig helt konkret at få svar på om ordføreren vil bakke

det jo er vigtigt at hvis man vil noget så kommer man

ikke bare stille sig op og kræve ind man har også muligheder for at komme

venstre kommer her med et forslag i dag

fisk til forarbejdning fra norge og vi har navngivne

organisationer der fraråder regeringen og

set enige om aftalen men man ønsker ikke at underskrive den

sig af den tid der går og oversvømme de europæiske markeder med norske fisk jeg kan simpelt hen ikke få ind i mit hoved at ordføreren kan bakke op om

det er uartigt at ordføreren påstår at vi ikke har løftet noget i vækstplan

er venstre der er kommet med adskillige skattemæssige forslag og finansielle forslag

i forhold til det her forslag

ønsker herre bjarne laustsen at få lavet økonomiske konsekvensberegninger for dansk fiskeri og

derfor bliver man da også nødt til at have den modsatrettede konsekvens med det har venstre ikke engang

jeg tror at det er omkring et par milliarder kroner som vi importerer fisk fra

sige at der står at man skal sætte ind med aktive tiltag og initiativer

det langtrukne forhandlingsforløb mellem eu og norge

den danske regering har gjort tilstrækkeligt for at få den her sag afsluttet

for når man hører ministerens

jo det jeg nøjagtig forsøgte at redegøre

at venstre har været med til at bakke op om den linje jeg kan sagtens forstå at der ikke var enighed mellem venstre og konservative

nogen sinde blande mig i jeg har bare konstateret at sådan

så er det sådan at når vi har givet den danske minister et mandat til

at tage i eu og stemme som man nu gør så er det oplagt

ved udmærket godt at det er den direkte årsag til

derfor har venstre da absolut et

for den førte politik og de har aldrig nogen sinde sagt nej de har altid sagt ja til den fælles fiskeripolitik som vi har og derfor er det

en eu forhandling som norge skal foretage på vegne af danmark så vi kan presse på over for eu

en situation hvor man ikke har adgang til norsk farvand

i samme situation

og sager skal være på plads og jeg er helt sikker på

bare stået i en situation hvor det ikke

norge udnytter den her situation jeg vil ikke håbe at vi fra dansk side kunne finde på

at underskrive den på grund af noget andet der ville

det er altså ikke af ny

jeg synes vi skal finde ud af om det er muligt at finde et system hvor vi ikke har det her stop go som jeg

kan vi finde et system hvor vi måske har flerårige kvoter og hvor vi har et startgrundlag således at man ved at man har noget at gøre selvfølgelig bliver vi nødt til alle sammen

at acceptere at der kan være udsving

af bæredygtighed og så videre det det kender vi også til fra dansk fiskeri men jeg tror det er den vej vi

at få mere faste aftaler så vi ikke får det her stop go

skulle tilsige at han havde været forudseende i de forhandlinger vi står over for men det

og igen her i og fjorten stået i en situation

på bagkant og det kan jo godt undre en lidt hvis nu man har så erfaren en ordfører som herre bjarne laustsen så jeg ved ikke rigtig hvor det er det falder til jorden

vedtagelse som de borgerlige partier har lagt op til for deraf fremgår det jo netop at man skal have lov til at fiske de halvtreds procent af den biologiske rådgivning og så kommer fiskerne jo ikke ud i den her situation

når året indledes og så kan man i ro og mag få de forhandlinger gjort færdig

bjarne laustsen ikke svare på hvordan det kan være at han som ordfører ikke bakker op om et vedtagelse der klart tilkendegiver

i forhold til den diskussion som den danske regering er kommet med til europaudvalget der har venstre bakket

hundrede procent op det man kommer med

ikke har været i stand til at føre fiskeriforhandlingerne til ende til et positivt resultat for danmark

jeg synes da også det er ærgerligt at det ser ud til at norge udnytter situationen helt bestemt det er også derfor vi kigger på hvordan vi så kan få et andet system der siger jeg bare

det som herre thomas danielsen var inde

sanktioner handelspolitik og forskellige andre ting

er i stand til at redegøre for hvilke konsekvenser det vil have og på hvilket grundlag

helst at herre bjarne laustsen står og dækker sig ind bag at der er afgivet et mandat i europaudvalget

handler jo om at finde en løsning og nu kan vi så måske glæde os over at der landes en løsning inden længe men det har jo ikke nogen gavnlig effekt

arbejdspladser vi allerede har tabt

fremadrettet fru lene espersen efterspurgte det samme jeg nævnte halvtreds

fuld opbakning til det de eneste

gør jeg opmærksom på at der var fuld opbakning til linjen og som sagt

sige til ministeren nu må vi gøre noget mere vi må lægge yderligere pres på kommissionen

det er dem der har forhandlingsretten vi har givet den til dem via det mandat vi har

skulle være plads til almindeligt skænderi her i folketinget

folketinget pålægger derfor regeringen at

rapportere månedligt om de økonomiske konsekvenser for dansk fiskeri og dets følgeerhverv som konsekvens af de langtrukne forhandlinger og arbejde for en fremadrettet løsning med eu der betyder at danske fiskere som udgangspunkt

første januar uanset

er problemet er at venstre går ud

navngivne organisationer der siger

og jeg forstår ikke helt det der med månedsvis

uløselige problemer

jeg glad for bemærkningen om at vi skal prøve at arbejde sammen om det her

er vi meget glade for og derfor skal

det står her og derfor

kunne signalere til regeringen at vi

om at skælde ud over hvem der nu har gjort for lidt eller hvad men at der bare skal gøres noget nu det kunne være en løsning og derfor

undskyld et vedtagelse hedder det der handler om hvordan og hvorledes vi helt klart og markant siger at vi løser den nuværende situation og hvordan vi prøver at finde spor til at løse den fremtidige situation

jeg fuldstændig enig med herre leif mikkelsen i

makrellen er kommet nordpå og færingerne vil have nogle flere makreller

selvfølgelig fra eus side ligeværdigt skulle have forhandlet både

spørgsmålet omkring norgesaftalen det ved jeg at den danske minister også har gjort opmærksom på

efter at nå en aftale om makrel og da den ikke kom

hvis

det var herre bjarne laustsen der så havde stået på talerstolen

for at kæmpe for en sag for dansk fiskeri jeg kunne godt tænke mig at høre herre bjarne laustsen

til ministeren når i sidder i et lukket rum jeg håber sandelig

den aktivitet og det aggressionsniveau vi for at kæmpe for et dansk erhverv som dansk fiskerierhverv

der gør sig gældende der

om at sætte ind med aktive tiltag og initiativer sjældent har der været

at den power den pondus den magt en minister har er det vigtigt at udnytte til det yderste

jo svært at bebrejde nordmændene noget når vi sammen har afgivet et mandat til europa kommissionen om at se efter at få de forhandlinger om makrel afsluttet og derefter tage sig af nordsøforhandlingerne

skal herre henrik høegh ikke være et sekund i tvivl om

til ministeren hvis han er på vej ud ad en forkert tangent det

bruxelles ministeren skal tage til først det her forslag til anbefaler bare at ministeren er aktiv på området og så er det ministeren og departementets vurdering

gør det bedst der er altså bare behov for at få den her uacceptable situation løst og bruge den power man har

det synes jeg ikke rigtig er det der er blevet lagt op til

det er en af de ting som som venstre ikke gør i denne oppositionsperiode man har lavet

diskuteret man har lukket fiskeribanken alligevel kommer man

det er hykleri efter alt det man har lavet i forhold til det her

kommer man og siger at nu har ministeren ikke gjort det

man ikke gjort det noget man selv har nedlagt

fordi det ville betyde at når man

der være yngre fiskere der få svært ved at komme ind i erhvervet det kan da godt være at herre thomas danielsen synes det men det er altså venstre selv der har foreslået at nedlægge fiskeribanken

faktisk får betydning lige om lidt tit står vi og taler om lovgivning

det er forholdsvis nemt at have med at gøre

derfor lytter jeg mig egentlig til at vi måske for en gangs skyld i den her folketingssal kunne prøve at nå hinanden i stedet for at stå

udfordringer i forhold til at overleve med deres virksomhed og dermed skabe vækst og beskæftigelse i danmark som vi jo alle sammen står og taler

man synes er lidt polemisk og noget drilleri

skal sætte aktivt ind med tiltag og initiativer der kan afslutte det langtrukne forhandlingsforløb mellem eu og norge der hørte jeg jo at ministeren tager det her ekstremt alvorligt

være noget problem at pålægge ministeren at bruge sit mandat på det ministeren siger jo også at ministeren skal til møde den fireogtyvende marts og der er det på dagsordenen

ministeren jo også bruge det mandat ministeren har

jo så heldige i den her situation at have en minister som om nogen må kende det system

kunne være til stor glæde for dansk erhverv i det her tilfælde fiskerne det mener jeg bestemt at man kunne blive enige om

få en aftale på plads står der også her at vi meget gerne

ude at købe kvoter for ti og femten million kroner

investere i men de har ikke mulighed for at udnytte deres kvoter de kan simpelt hen ikke komme på arbejde fordi deres arbejdsplads er lukket fordi der er gået politik i den det er vel meget fair at vi her i folketinget faktisk ved

i den her sag samtidig

forestille sig at man kom ud i den her situation igen herre bjarne laustsen redegjorde jo fint for det

stået den her situation før

situation igen kunne vi så ikke sige at man kan gå i gang med at fiske altså få en indtægt til sin virksomhed holde gang i butikken sørge for at både fiskepigerne som står

interessant hvis vi kunne diskutere det i

i folketinget som faktisk gavner dansk erhverv gavner de fiskere som står i den her situation

er sikker på at forslagsstillerne for det her det være sig venstre

konservative folkeparti vil være klar til her under forhandlingerne at kigge på om vi skal tage noget af den øverste tekst ud som jeg er enig i godt kan virke som en rød klud hvis man kan bruge det udtryk i forhold til regeringen

hurtigst muligt der er jo sådan

kigger på fiskerierhvervet

er utrolig presset også på deres gældsætning

rigtig meget at vi nu står i tredje måned med et erhverv der ikke har haft mulighed for at komme ud og skabe indtægter til deres virksomhed og selvfølgelig er de utrolig pressede så derfor

er noget der skal implementeres om ti eller femten år men faktisk

har konsekvens i morgen i overmorgen

for det tror jeg da at vi alle sammen har en interesse i at diskutere det der bare er problemet med det

første siger at regeringen fører en sådan fiskerifjendtlig politik og for det andet også lægger op til at regeringen nok har svigtet indtil nu og det synes jeg

indsats for at få et resultat men altså hvis herre rené christensen synes en god idé at vi i

når vi kigger på det konkrete

det har vi jo faktisk mulighed for at give ministeren i dag hvis vi vil siger jeg bare at der er dansk folkeparti klar til

set klar til her under forhandlingerne og vi kan også tage en anden omgang

skal vi fjerne alt det øverste der er ren tekst og kigge på hvad det er for et mandat vi skal give ministeren herfra og

er vi skal pålægge ministeren at arbejde med

at det også kan lykkes ministeren og der må vi jo sige hvis vi skal have de positive briller på

for ministeren og så kan vi så skælde ud på ham igen

nogen kompensation så hvad skal den

men det kan vi sagtens diskutere

helt åben over for jeg synes bare at vi måske

altså et erhverv der ikke har mulighed for at komme ud og komme på arbejde en stor del af fiskerne har faktisk noget der ligner et sted mellem fem og halvfjerds og firs procent af deres fiskeri i norsk farvand og derfor er det

forhold til beskæftigelsen men så sandelig også i forhold til økonomien i forhold til det sidste må man sige at

at vi politikere ikke får løst en opgave

med at fiske halvtreds procent

sikker på at det er noget man godt vil kunne arbejde frem imod så har herre per clausen fuldstændig ret når

skubbe til eu systemet og det har dansk

enhedslisten faktisk også gjort i fællesskab flere gange hvor vi er lykkedes rigtig godt med det det er jo faktisk lykkedes

hvor vi faktisk i fællesskab har nået at få flyttet nogle ting

sluttede af på talerstolen på en måde der gjorde at man ikke havde mulighed for at stille spørgsmål til det han sagde og

ordføreren angriber med egentlig er noget vi

omsættelige kvoter og om det her med at at de borgerlige

det ikke godt nok sådan at ordførerens eget parti

og den skal vi have løst og det ville være flot hvis folketinget i dag faktisk var med til tage det første skridt i retning af at

den konflikt som vi har med norge fordi den har så store konsekvenser i forhold til det erhverv som bliver berørt af det

ligefrem er en historisk krise skal jeg undlade at udtale mig om men der er ingen tvivl om at den måde de her forhandlinger er foregået på ved at det er

eu der har mandatet til at forhandle og

er blevet gidsler i den her sag

på talerstolen der har fortalt om de initiativer jeg tror det var den enogtredivete januar udnævnelsen

dialog med den norske fiskeriminister som så ikke

det må man tage for gode varer og spørgsmålet om

man kan gøre mere er jo altid

man jo altid gøre mere men jeg vil sige at de forklaringer vi har fået også i ordførerkredsen

lyder jo også til at der måske i de nærmeste dage kommer hul igennem at isen

vi reelt kan få afsluttet det her derfor synes jeg også at det her handler endnu mere om det fremadrettede

det kan ikke gå for hurtigt men det handler rigtig meget om det fremadrettede og derfor

uafbrudt adgang for fiskerne til de norske farvande skal sikres i fremtiden det er sådan set meget i overensstemmelse med

at sætte ind med aktive tiltag og initiativer der kan afslutte det langtrukne forhandlingsforløb mener jeg sådan set at vi har fået

er gjort en masse for men hvis aktive tiltag betyder som herre thomas danielsen sagde fra talerstolen at vi skal begynde at lave boykot så mener jeg og det mener vi fra radikal side at det er useriøst det er useriøst fordi vi har en fiskeindustri som også er afhængig af de fisk

til forarbejdning i danmark og det er

på den her konflikt at man laver en boykot

spørgsmålet om at rapportere månedligt om økonomiske konsekvenser er det overhovedet muligt

man kan indregne dårligt vejr

beregning af konsekvenser er det ikke allerede noget som både fiskeindustrien og fiskerierhvervet

om det er noget man kan gøre seriøst

jeg være meget åben over for jeg synes nemlig

ordfører anlagde en meget fin kurs med at ville prøve om vi kunne

men vi skal jo altså nå til enighed om noget som

det sidste i forhold til at arbejde for en fremadrettet løsning er

set også det vi har sagt vi vil meget gerne have at der

indledes forhandlinger så tidligt

man ikke kommer ud i det her uføre blandt andet at forhandlingsdatoerne skal overholdes

en startkvote lyder jo sympatisk men er det overhovedet noget

beslutte det er vel noget der skal aftales med norge og i øvrigt de andre forhandlingsparter så derfor er det jo lidt et slag i luften

brugte til at bevise det modsatte med jeg vil gerne sige at

er den første regering der nu

sælerne alvorligt og faktisk

rykket ved en dispensationsmulighed også

venstres ordfører lader som om

det så bare er et slag i luften det er ikke nyt at der er problemer med gråsæler eller sæler i øvrigt for fiskere det er en udfordring at finde bedre fangstredskaber til at beskytte sig mod sæler og der er jeg ikke sikker på

kan findes ret mange beviser på at den tidligere regering eller for den sags skyld

en foreløbig ny forvaltningsplan eller et tillæg til den i forhold til at der bliver en dispensationsmulighed og det synes jeg så at man skal anerkende og derfor kan

i konsensussens ellers hellige navn gå ind for at der skal stå at fiskeriet

præcis hvordan det skal gøres ved jeg ikke men jeg ville egentlig gerne have

min åbne tilgang til at vi godt kunne blive enige om en fælles udtalelse fordi vi netop er optaget af at fiskeriet

ordentlige vilkår og at det er

meget uholdbar situation lige nu hvis vi kan få en løsning

gennem eksempelvis

at få de øvrige lande med på men jeg påpeger bare at det

spørgsmålstegn ved om det er eu der forhandler på vegne af danske fiskeriinteresser

ved med at stille spørgsmål om men en ubrudt adgang

er et konkret værktøj til at komme derhen der er vi jo kommet med noget meget konkret når vi foreslår at fiskerne skal have ret til at fiske halvtreds procent af biologiske rådgivning

vi kommer så bare med et konkret værktøj dertil er det noget

selve intentionen

vi selv har fremsat så er spørgsmålet om det er lige en tak for konkret til at

stå her og give en blankocheck til det det mener jeg

det kunne have været formålstjenligt at have kendt

ikke har fremmet fiskeriets interesser

nogen gang på jord det passer ikke jeg er kommet med eksempler

hele vækstplan for fødevarer har man kun skrevet tre linjer vi kan nu forstå på den socialdemokratiske ordfører at vækstplan for fødevarer slet ikke var tiltænkt fiskeriet men kun landbruget men

hvad det er hun henviser til når hun siger at

finansieringsudfordringen der er vi kommet med nogle meget konkrete tiltag og

kunne godt tænke mig hvis nu ordføreren så ville fremhæve hvad

har fremmet dansk fiskeris konkurrenceevne

det der går lidt igen i det andet forslag til vedtagelse der har man så sat en procentsats på

mens vi har de her forhandlinger få de to tre linjer til at gå sammen og

kunne fiske vi ønsker sådan set i fællesskab at selv om politikerne ikke kan blive enige skal man have adgang til sine kvoter altså adgang til at skabe omsætning i sin virksomhed

ikke kunne få de to ting til at nå sammen jeg synes faktisk ikke at vi står ret langt fra hinanden på det ene står der halvtreds procent

står der uhindret adgang til fiskeri mener ordføreren at der er en mulighed for at nå hinanden hvis man eksempelvis ikke skrev

noget andet i forhold til at kunne opretholde

kan vi også godt være rimelig enige om og vi kan også godt være enige om at dansk fiskeri er

men jeg kan selvfølgelig ikke være enig i at regeringen nedprioriterer

men ellers synes jeg faktisk at ordføreren kan have ret i at der er ting

bøjes imod hinanden hvis ikke der i ordene aktive tiltag ligger at der skal laves boykot og hvis ikke der med det menes at

vil anerkende at at ministeren

faktisk at arbejde for at det skal være som det folketinget er opmærksom på

af regeringspartierne jo flyttes ned

enige om at vi pålægger regeringen at arbejde for

i fremtiden det tror jeg sådan set også

hvis man får et mandat fra folketinget der siger at det er det man skal arbejde for

sat de to linjer sammen og så få flyttet det

er enig når jeg nu kommer med en forklaring på hvorfor pind to

rapportere månedligt om de økonomiske

den her sag har været at det har været svært at gennemskue hvad konsekvenserne egentlig er for dansk fiskeri at have adgang til at fiske altså hvad koster det i penge at bådene skal ligge oppe at man ikke får de forsyninger ind til land

få det tal der tror jeg bare at

bare bange for at

kunne komme til at ophøje det her til sådan en eksakt videnskab

man jo i hvert fald nemmere kan se hvis man har flere års

jeg er usikker på om det er realistisk og derfor vil jeg heller ikke her sige at at det vil vi pålægge regeringen

hvad det er for nogle økonomiske tab vi taler om synes jeg da selvfølgelig er fornuftigt men

jeg vil tro at fiskeindustrien vil have

beskrive hvad det lige præcis er de har lidt af tab det kan være svært at sige præcis

sidder på en kontorstol og udfylder et eller andet

bokse med så der er jo rigtig mange elementer i det her som som ikke alene vil skyldes en

nogen garanti at fordi man har en kvote i norge

en fremadrettet løsning man kunne arbejde med i eu

andre forslag der kom for dagen her

som et eksempel på at få en uafbrudt adgang så

er jeg i hvert fald i princippet enig men jeg vil ikke her sige at det er det vi skal lande på jeg vil

den danske regering der beder om at få et mandat

forhandles men det er eu der forhandler med kyststaterne

er faktisk det det her lægger op til så vi ikke kommer til at stå i den situation så jeg har lidt svært ved at forstå som jeg også håber ordføreren har svært ved at forstå

måneder på det her vi skal have en aftale i næste uge og så skal vi have løst det fremadrettet ved at kommissionen

overholder de datoer og de aftaler som gør at vi kan få det her afsluttet så fiskerne kan komme ud og fiske

over for norge og så lang tid vi ikke kender konsekvensen af det

eu om aftalen og det koster rigtig mange penge og den situation skal selvfølgelig løses hurtigst muligt

er det i sagens natur europa kommissionen der planlægger forhandlingernes forløb ikke danmark

med forhandlingskompetencerne og derfor er den danske indflydelse desværre begrænset om end ikke

rent faktisk udnytter de muligheder der også er i det at være dansk minister

mener vi ikke at en løsning på forhandlingsproblemet findes i sanktioner mod norge

sagtens stille sig kritisk over for rimeligheden af den norske ageren

må man jo erkende at de ikke gør noget ulovligt omvendt

jo også rigtig ærgerligt at man ikke har kunnet lande en samlet kyststatsaftale som jo på mange måder er blevet set som rammen eller forudsætningen for at lande en aftale med norge i det hele taget

sagen er at både danske og norske fiskere allerede mister indtægter fordi forhandlingerne ikke er afsluttet og spørgsmålet er om et større tab for norske fiskere og en eskalering til en reel handelskonflikt vil forbedre forhandlingsklimaet det tror jeg faktisk ikke

sanktioner mod norge også have økonomiske konsekvenser for det danske fiskerierhverv hvorfor dele

blevet sagt også er imod et stop af importen fra norge det ved venstre formentlig godt

oppositionen vel generelt godt og derfor undrer det mig

at man egentlig har stillet den her forespørgsel og på en

et forsøg på at miskreditere ministerens forsøg på at

kommissionen i den her sag

vi er meget enige med ministeren i

støtte bestræbelserne på at finde en forhandlet løsning som i så

en central grund at danske fiskere lige nu betaler en høj pris

ikke mindst væsentligt for sf for at kunne forfølge en anden vigtig politisk ambition nemlig bæredygtighed i fiskeriet det er også fokus for den reform af fiskeripolitikken som eu her har igangsat

forgænger fru mette gjerskov kunne sidste år oplyse da man dengang indgik en aftale med norge

taget et nyt grønt initiativ nemlig at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af redskabseksperter forvaltere og erhvervet i det hele taget som skulle komme

til endnu flere forbedringer af hvordan man kunne fremme grøn omstilling i fiskerierhvervet vi har fået oplyst af ministeriet at anbefalingerne kommer her

hele diskussionen af fiskerierhvervet og fiskeripolitikken generelt

jeg skal understrege igen her til sidst at vi fra sfs side har meget

for den usikkerhed og frustration som danske fiskere oplever i den her situation det er alvorligt men det betyder ikke at

danmark skal støtte at eu skal kaste sig ud i nogle forhastede sanktioner med en traditionelt traditionelt tæt samarbejdspartner

har overblik over konsekvenserne af sådanne sanktioner

er en forhandlet aftale den rigtige sti at vælge og den ønsker vi at gå

derfor opfordrer vi ministeren til at fortsætte arbejdet med at tilskynde forhandlingsparterne til at nå til enighed og ikke mindst at anspore parterne til at man næste år får de bilaterale forhandlinger

de sikkert trætte af at oversvømme det danske marked med norske fisk

det er jo en bevidst provokation at man ikke har underskrevet den her aftale sådan at man kan fortsætte med

til trods for at man

den aftale der er derfor er danske fiskere taget som gidsler

der er

meget stort flertal i folketinget besluttet sig til

for at påvirke det end ved at komme med erklæringer slå i bordet tror jeg venstres ordfører sagde

det kan man godt det er rigtigt men man har jo altså afleveret forhandlingskompetencen til eu

den konsekvens at man så i eu foretager nogle vurderinger af hvilke interesser man aktivt vil gøre noget for at varetage

ikke nødvendigvis altid sådan og nogle vil sikkert sige at det er sjældent det er sådan

har været de her makrel og sildeforhandlinger som handler om at

er sket nogle klimaforandringer som gør at fiskene har bevæget sig

og i den sammenhæng har island og færøerne stillet krav om at få nogle større kvoter

ikke kommet nogen som helst vegne med det og det er jo en af forklaringerne på at forhandlingerne nu er brudt sammen så kan man jo altid lidt afhængig af om man er i færøerne eller man er i danmark

part som er nogle slyngler her men pointen er at de forhandlinger

og det at de er brudt sammen og det at man har koncentreret sig om det har fået den afgørende negative og meget alvorlige konsekvens for danske fiskere at muligheden for at fiske i de norske farvande så ikke er til stede i år på nuværende tidspunkt det er jo fuldstændig rigtigt at det er en rigtig rigtig alvorlig situation som betyder økonomisk rigtig meget for fiskerne og for mange af de mennesker som arbejder i fiskeindustrien

og derfor skal der selvfølgelig også arbejdes på

løse det problem når man så kommer ned i teksterne

for en tekst folketinget skal vedtage for at vise det tydeligst at vi synes der skal

jeg bare sige at når jeg medvirker i en tekst hvor der står at folketinget er opmærksom på at uhindret adgang til norske farvande er vigtig for danske fiskere

at uafbrudt adgang sikres i fremtiden så ligger der altså i det at jeg har en forventning om at det arbejder regeringen for

synes det er skrevet for utydeligt og synes at der skal stå at det skal regeringen arbejde for så medvirker jeg gerne til det men det er nu min klare opfattelse af det der står

jeg plejer ikke at medvirke til udtalelser hvor man siger at noget er vigtigt og at vi ønsker at det skal ske

regeringen uden at jeg har en forventning om at de så arbejder for

i stedet for kan vedtage at der skal gennemføres nogle aktive tiltag og initiativer der kan afslutte det langtrukne

eu og norge men så løber vi

spørger dem der har stillet det forslag til vedtagelse hvad det er for nogle initiativer så svarer venstre ét og de andre partier noget andet og det betyder at vi måske ikke

langt i forhold til hvilke initiativer der skal tages ved at vedtage det

sådan set at det burde være en overkommelig opgave når man tænker på hvor mange både erfarne og nye og idealistiske politikere der er til stede i salen i den her sag at

den udfordring og få det samlet sådan at vi

set kunne gå herfra med den klare opfattelse at folketinget var enige om at regeringen aktivt skulle arbejde for at sikre uhindret adgang til norske farvande for danske fiskere

få den aftale underskrevet men hvis man

med mig i at det nok ikke er nogen god idé at starte nogen handelskrig på det her grundlag

norske regering på den ene eller den tredje måde men når man så har løst det på den korte bane og det håber vi

ikke det er så dumt at sige at vi skal sørge for at forhandlingerne kører

på et tidligere tidspunkt havde sikre sig at de forhandlinger der kørte omkring

var kørt parallelt med de forhandlinger der var med norge havde det nok ikke været så dumt så derfor er det med at stille nogle krav til hvordan forhandlingerne skal foregå og i hvilken takt de skal foregå

måske ikke nogen dårlig idé det er min erfaring fra andre forhandlinger

til et resultat selv om der jo også er noget i forhandlinger der tilsiger at

skal presses før resultatet kommer

holder os til sagen og ikke denne regerings og tidligere regeringers forbrydelser på

også har et møde den fireogtyvende marts

ordførerne fra fødevareudvalget jo selv formand for fødevareudvalget

spørge om hvordan ministeren så brugte det mandat som ministeren har fået her i folketingssalen i dag hvis vi ender med at lave en fælles udtalelse så derfor igen det skal

de radikale og nu også enhedslisten siger at det her skal lykkes i dag og jeg er også sikker på at socialdemokratiet og sf synes at det ville være en god ide hvis vi kunne lande det her i dag

og svaghed i det videre arbejde så

frem for at stå her og forhandle noget helt præcist på plads det binder fald ministeren meget

vedtagelse står at man arbejder for en fremadrettet løsning

procent af rådgivningen som startkvote

minde om hvad det egentlig var vi startede dagen med

ministeren oplyse om forhandlingerne mellem eu og norge vedrørende en fælles aftale for fiskeri i nordsøen og skagerrak

herunder hvilke initiativer den danske

har taget i den forbindelse hvornår en aftale kan forventes og hvilke initiativer regeringen har planlagt i den kommende tid for at sikre

man stod med en begrænset indflydelse på det

ministeren og det er måske

til enhver tid siddende danske regering

og derfor er der sådan set god brug for at et samlet folketing

hinanden for at være de største skurke gennem tiden

er sådan set et åbenlyst problem

for dem er dansk fiskeri måske en meget lille del og når

interesse i at få det løst ja det har danmark det har de danske fiskere men de er sådan set uden indflydelse på det

som også i sig giver nogle klare signaler om hvad vi forventer regeringen skal arbejde for

signal herfra at vi mener de alvorligt

at der bliver givet uhindret adgang til fiskeriet uanset om man er færdig for

det er arbejdspladser det er familiers levevilkår

er på spil det er simpelt hen uanstændigt hvis man hvert år skal forudse at et eller andet går i hårdknude sidst på året

en aftale på plads det er både uanstændigt og det er utilstedeligt at behandle et erhverv på den måde og det skal vi sige så stærkt som

stærkest ved at folketingets partier på trods af uenighed

håber meget at ministeren så vil kvittere for at det gøres med

uanset at ministeren indledte dagen med at sige at der var

at man må konstatere en vis magtesløshed over for

og tunge system så fra liberal

vi gerne sige at vi er meget villige til at finde formuleringer alle kan blive enige om så der forhåbentlig

ville man udsætte for at de ingen indtægter har i månedsvis uden at det har konsekvenser for de parter der har ødelagt et ellers velfungerende reguleringssystem hvor man kunne stole på at lave aftaler med hinanden det er en katastrofe for dansk fiskeri at eu og norge endnu ikke har formået at få en fælles aftale for fiskeriet

tusind og fjorten i nordsøen

har sagt det meget klart dansk fiskeri er ved at forbløde fordi vi ikke kan komme i norsk farvand fiskerne mangler væsentlige dele af deres normale indtjening og det rammer også fiskeindustrien hårdt så vi er nødt til at tænde katastrofelamperne over for politikerne vi er taget som gidsler i et spil om makrelkvoterne i nordøstatlanten hvor ikke mindst færøerne har vist sin uansvarlighed med

for store hensyn til rigsfællesskabet på bekostning af dansk fiskeri

der ville have ageret på den måde som den danske regering har gjort det mener jeg man kan bebrejde regeringen og

har diskuteret langt og længe at det har været en forkert kurs

har redegjort for sin egen personlige involvering

i sagen og uanset at det er eu der har forhandlingsmandatet

sådan at man som minister bare må sidde tilbage og foretage sig ingenting når der kører sager

rigtig gode muligheder for at man kan spille ind og ikke mindst i forhold til

jeg har hørt partierne i venstre side af folketingssalen være meget tilfredse med regeringens

at adgangen er blevet forbudt for dansk fiskeri i norsk zone

det synes jeg ikke er meget også selv om embedsmændene har haft møder med hinanden

jeg tror at hvis man har en sag der er meget alvorlig for en del af

så skal man nok have en lidt tættere kontakt

for det konservative folkeparti er at vi tager ved lære af den situation som dansk fiskeri nu er blevet bragt i af flere omgange men særlig alvorligt efter at færøerne og island valgte autonomt at fastsætte egne fiskekvoter der ikke

altså nødt til at få et nyt system hvor danske fiskere ikke tages som gidsler når politikerne sidder og skal forhandle kvoter sammen med nogle embedsmænd

en gang årligt og det trækker ud derfor har vi støttet det forslag til vedtagelse der foreligger og jeg er lidt ked af at så meget af diskussionen i dag har gået på hvad vedtagelse ikke indeholder men faktisk også

meget af diskussionen i dag har gået på på norgesproblematikken

en fuldstændig fair spiller i det her i sidste ende og i den her dramatiske situation er der så mange parter der ikke agerer

fornuftigt men det afgørende må altså være for os at vi sikrer os at at dansk fiskeri fremadrettet får nogle bedre værnsregler imod man kan sige

fødevareministeren som jeg håber at fødevareministeren vil svare på når han kommer herop og svarer

er om regeringen anerkender at man har tilsidesat hensynet til bæredygtigt fiskeri og danske arbejdspladser til fordel for rigsfællesskabet og de interesser der er på færøerne

arbejde for at man sikrer mekanismer

så vi ikke ender i den samme situation igen endelig som det sidste

også forstå på andet jeg har hørt at man nok er meget tæt på en aftale

ministeren om vi kan få en garanti for at de aktører der er på banen ikke mindst fiskerne og deres organisationer får adgang til at følge

er jo to hundrede år siden danmark afgav norge til svenskerne og der var en passus i kontrakten hvor der stod at overdragelsen dog ikke gjaldt færøerne så nu har vi fået tre forskellige parter i når det gælder fiskeripolitikken i stedet for én

godt forstå den frustration som er i salen i

uden en kyststatsaftale

er det jo beklageligvis således at store dele af

forsøgt at optrappe konflikten når det gælder kyststaterne med meget bombastiske udtalelser meget bombastiske krav om total nedlukning af færøerne og så videre det har ikke gavnet sagen

størstedelen af oppositionen valgt en anden kurs man

vil gerne pointere én ting når man taler så meget om om makrelforhandlingerne mellem eu og færøerne efter mange mange forhandlingsrunder er der faktisk

mellem eu og færøerne om den sag man har rejst fra by til by med store delegationer og der er

et par millimeter som skiller de to parter ad

færøerne eller eu eller island som hindrede hindrede

nye tekniske krav af forskellige slags og forståelsen blandt de andre var at ikke var nogen vilje fra norsk side til at indgå en

måske kan man tænke var

en undskyldning for heller ikke at indgå en bilateral

har altså også meget meget gode kort

nordmændene solo når det gjaldt sildefiskeriet

man skulle med sit fiskeri bevise hvor

at intet land er forpligtet til at indgå aftaler med andre lande man er forpligtet til at forhandle om bestande som bevæger sig i forskellige farvande

derfor har man også rejst to sager imod eu

en i fn regi ved den internationale havretsdomstol og de to sager har nok påvirket så meget at eu har flyttet sig

sanktionsinstrument som eu har anskaffet sig

har kun eskaleret konflikten hvis man nu vil

det heller ikke løse noget som helst det vil kun eskalere konflikten og gøre den langt

skal sættes ind med aktive tiltag og initiativer

forslagsstillerne ændrer den formulering så man kan få en bred enighed om det

er en meget dum idé at forfølge

om han ikke er enig i at der må være en markant

om en nation har noget at forhandle om

ordføreren ikke at det

nærmest er en ren og skær provokation og at at

må de forhandlere som sidder ved bordet finde ud af

er vel mange forskellige aspekter i spil i

en forhandling jeg ved ikke hvad der er på bordet i de bilaterale

skal være påpasselig med at bruge den store pistol

kritiske bemærkninger til de forslag der er kommet om muligheden for for sanktioner først og fremmest at jeg synes det er forholdsvis ugennemtænkt i forhold til

lyst til at indlede en lang debat om det

skal diskutere det videre i dybden

i hvert fald nok være formålstjenligt hvis

i den industri for at vi måske på sigt kan lægge et pres og vinde nogle job tilbage et andet sted

det vil være meget alvorligt både danish

association og de danske fiskemelsfabrikker har oplyst fødevareministeriet om at deres branche vil blive ramt særdeles hårdt

hvis man kommer med et forslag som formentlig kommer til at koste nogle mennesker deres

den pris hvor mange mennesker det handler om og hvorfor de mennesker skal holde for det synes jeg

hjemmel man har tænkt sig sanktioner skal foretages så vidt jeg kan se findes der ikke hjemmel til den type sanktioner i den her type sager vi skal huske at norge ikke gør noget ulovligt det er klart

nået frem til en aftale men det er jo ikke ulovligt og derfor vil sanktioner ikke være være muligt men men jeg venter spændt på at høre hvilken hjemmel man mener

jeg kan også godt forstå hvis man vil tage den diskussion en en anden dag det er bare for at redegøre for hvorfor jeg

at være lidt mere konstruktiv også i den ånd som som herre rené christensen

ekstremt alvorligt for de danske fiskere jeg tror ikke

har gjort nok og så videre alle her ved jo at det er eu og norge der forhandler direkte og at de muligheder jeg som minister har for at

norske minister personligt møde med den norske minister der er igen til den norske minister der er ikke nogen af de involverede partere som ikke i allerhøjeste grad er klar over hvor alvorligt vi synes

nu blev der sagt nogle pæne ord om mine muligheder for at øve indflydelse i

sendte mig til bruxelles med et bundet mandat om at jeg skulle bede eus fiskerikommissær om at indlede arbejdet med sanktioner

få indflydelse i den her sag det ville det næppe det

blive betragtet som ekstremt useriøst lad os så sige

hvad skulle vi så sige til den danske fiskeforarbejdningsindustri

til de mennesker der så ville miste deres job på grund af sådan en handelskrig

vi vil vi vil åbne helt for norsk farvand det er

men men lad os diskutere om der er

efter de her forhandlinger sagt indledes i morgen uanset om der kommer en aftale eller

hvad vi kan gøre for at undgå at komme

situation igen så uanset at det

jeg skal gerne informere endnu mere tydeligt

mandat inden jeg tog til bruxelles det husker jeg ret tydeligt for det var klokken ni om morgenen dagen efter jeg blev udnævnt som minister så

jeg meget gerne diskutere det her nærmere jeg

det bliver understreget ganske ganske tydeligt at sanktionsmuligheden

vi kan sende det klare signal til den danske forarbejdningsindustri og

fiskemelsindustri at de kan gå roligt i seng i nat og at venstre ikke er i gang med at

lukke arbejdspladser der så vil jeg meget gerne gå videre

ministeren siger her at man forventer at

når til enighed men noget

de har været holdt udenfor

tilsagn om

igen om ikke andet så med observatørstatus så vi ved at erhvervet er med om bord

gjort nøjagtig det samme i min situation men skal vi nu ikke lægge polemikken til side og sætte os sammen og finde ud af hvordan vi finder en løsning vi alle sammen kan leve op til

kommissionen har sagt

lige at vi skal afvente og se hvordan

og så give dem den chance og se om ikke det kan blive afsluttet der hvis så ikke bliver afsluttet

at indkalde jer til nu umiddelbart derefter til at diskutere hvad der så er de bedste skridt fremad hvis et flertal i folketinget synes at jeg virkelig mig i selen for at få åbnet for fiskeriorganisationerne

så gør vi det men jeg er ikke sikker på

jo egentlig er fælles om at dele her men

går jo netop ikke særlig godt med de forhandlinger så jeg har måske en forståelse for at kommissionen siger skulle vi nu ikke sætte os ind til bordet kigge hinanden i øjnene og give det et shot her i morgen ikke lykkes det så ikke efter i morgen er

første svar til spørgeren

stadig væk synes det er meget vigtigt så må vi jo se om

jeg tror bare ikke at det nødvendigvis er det vigtigste og jeg synes lige give dem den chance når nu de vurderer at det faktisk kan være formålstjenligt at

ud med at vi havde to forslag til vedtagelse der stod over for hinanden og glædeligvis kunne vi så høre at den ene ordfører efter den anden i hvert fald når man kom på den anden side af socialdemokraternes herre bjarne laustsen faktisk var meget meget

indgå aftaler på tværs af folketinget hvilket må være vores fornemste

meddele formanden at vi ønsker at trække vores forslag til vedtagelse v en og tyve og erstatte

oppositionens forslag og

bakke op om det lyder forslag til vedtagelse danmark er en af verdens største fiskerinationer hvorfor dansk fiskeri i sagens natur spiller en særdeles vigtig rolle for dansk samfundsøkonomi og beskæftigelse historisk langtrukne forhandlingsforløb mellem eu og norge om fælles fiskeriinteresser som blandt andet er vanskeliggjort af makrel og sildestriden med færøerne og island stiller dansk fiskeri i en historisk vanskelig og kritisk situation idet folketinget vil sikre de bedste

for rettidig indgåelse af fremtidige bilaterale aftaler mellem eu og norge om fiskerimulighederne pålægges regeringen at arbejde for at sætte ind med initiativer der kan afslutte det

rapportere månedligt om de økonomiske konsekvenser for dansk fiskeri og dets følgeerhverv som konsekvens af de langtrukne forhandlinger og arbejde for en fremadrettet løsning med eu der betyder at fiskere som udgangspunkt får uhindret adgang til en bestemt procentdel af rådgivningen som startkvote per første januar uanset de politiske forhandlinger

de krav der var fra de forskellige partiers

meget glædeligt at vi nu er et flertal

de radikale som her fra folketingets talerstol i hvert fald bekræftede

vedtagelse jeg var lige ovre ved herre bjarne laustsen og kompagni

noget uforstående over for at man så afviser

indgå i de forhandlinger nu er vi

folketingssalen siden de nævnte at de gerne vil støtte

gerne have en opbakning fra resten af partierne

det kan man desværre ikke give på grund af et enkelt ord til trods for at man ikke bryder sig om bløde formuleringer

man selv med et forslag til vedtagelse som starter med

simpelt hen ikke at man ikke nu hvor vi er gået så konkret ind

uafbrudt adgang

det vi fandt en løsning på i forhandlingsforløbet her det konkrete værktøj er netop noget af

er skrevet ind økonomiske konsekvenser var der ikke nogen der havde noget problem med at man skulle følge op med

fremadrettet måske ikke kunne gå ind og give en kompensation men man kan da fremadrettet i hvert fald imødekomme dansk fiskeri på bedre vis når man ved hvad de konkrete konsekvenser har været

sætte ind med initiativer der kan sikre

fødevareministeren så at i morgen vil vi blive indkaldt til forhandlinger

synes jeg vi starter fra scratch igen så synes jeg ikke at ministeren tager det seriøst

for at lande en fornuftig aftale uanset vil lande en aftale i morgen eller ej netop for at vi ikke skal stå i den samme situation

at venstres ordfører kan stå og sige

det har jeg ikke hørt tværtimod

fra folketingets talerstol

en bestemt procentdel og forskellige andre ting jeg synes man skal

som regeringen har fremlagt og tage imod den fremstrakte hånd

vi skal nemlig lære af den her situation hvorfor er det at venstre så ikke siger ja til det

var enighed derfor er det jeg spørger nu

tilbyder ministeren nu

om der kommer en aftale eller ej vi håber der kommer en aftale med det pres der bliver lagt

meget positive over for det desværre sluttede ministeren af med at sige at det ikke vil ske hvis

samme situation næste år det er andet år i træk at fiskerne står i den her uheldige situation

omstændigheder og en for passiv regering derfor kom vi med

et konkret forslag til vedtagelse hvor vi var landet og på pinligste vis ønsker man så ikke at nå til enighed til trods for at det er endnu et eksempel på hvordan oppositionen strækker sig ind over midten

med en vigtig vigtig sag

kigger på deres erhverv der er ved at smuldre mellem hænderne på dem og så prøver vi på bedste vis at have en politisk debat og vi har faktisk haft

for fiskernes skyld ikke for vores egen skyld ikke for at vise hvad vi vil men fordi vi gerne vil vise erhvervet

og så kan man komme til nogle forhandlinger på et senere tidspunkt

kan lave noget der er knap så forpligtende som nu jeg synes at det er sørgeligt

her ikke noget der har konsekvenser om flere år det har konsekvenser

tak for en rigtig god debat som jeg synes der har været men det er sørgeligt at vi her i folketinget ikke kunne vise at vi faktisk er politikere

jeg også gerne ville høre havde jeg nær sagt

men men så også til den fremstrakte hånd der kommer

om at finde en løsning hvor dansk folkeparti også kan komme

at vi i fødevareudvalget hvor vi alle sammen er medlemmer

kunne bruge det her fremadrettet til at sige vi har sat

på dagsordenen i folketingssalen vi vil i fødevareudvalget følge op på det her folketinget har givet ministeren et mandat til at ministeren skal arbejde for det her der var jo ikke

at ministeren absolut skulle lykkes med det man har flyttet sig for de ting der har været omkring de halvtreds

med noget som jeg tror vi alle sammen når vi mødes ude bagved om lidt egentlig synes var et udmærket stykke papir men så på grund af at der er noget der hedder

med hensyn til at putte blår i øjnene på fiskerne med en bestemt procentdel når nu vi har givet et mandat hvor ministeren kan tage til eu og fortælle hvordan den danske forhandlingsposition er

forhandlingerne til eu så er det da at putte blår i

skal man have hundrede procent adgang til sin kvote hvis det er det der ligger i det

misforstået det og så tager vi en hasteforespørgsel hvor vi får det indført det vi har gjort her

ordet

ord det drejer sig om

lande en aftale vi må trods alt tænke på at fiskefabrikker sender medarbejdere hjem og at vi har fiskere

står med fartøjer til flere hundrede millioner

ud at tjene penge og forrente deres gæld

vedtagelse som kunne fremme fiskeriets interesser og arbejdsformer

det før for det har jeg men som regel når det er vigtige sager

plejer man jo at nå hinanden og det håber jeg også vi kan på et senere tidspunkt i den her sag det er bare rigtig rigtig ærgerligt at vi

vise dansk fiskeri at når det virkelig gælder står vi sammen i folketinget

spurgt ind til det og fået

laustsen har sagt til fiskeritidende og ikke mindst fra fru lone loklindt

jeg vil bare sige helt stilfærdigt her

plejer det faktisk at være sådan at det er regeringen og regeringspartierne der tager et initiativ til at få

til vedtagelse i gamle dage var det

at forespørgselsdebatter var noget der kunne vælte en regering

tale om at vi måtte at finde hinanden om kompromisser vi

partier til at stemme for det er rigtig ærgerligt jeg er glad for at ministeren har har indkaldt til forhandlinger

tak for men jeg må bare sige at jeg synes at det for dansk fiskeri er rigtig sørgeligt at en god debat der faktisk kunne være startskuddet

talt om et andet initiativ der handler om at rykke forhandlingerne

kan rykkes frem i forhold til den biologiske

det her ikke er noget der kommer til at ske i sidste øjeblik

i forhold til hvornår man egentlig gerne ville ud at udnytte den kvote som man har betalt dyrt for

bjarne laustsen at der er nogen af folketingets partier der forpligter sig til noget som helst andet

i har sagt er at man ikke ved hvad

klædeligt hvis regeringspartierne havde sagt ja til vedtagelse og så sagt

ting partierne kommer med i forhold til om der kan findes en ny ordning så fiskerne ikke bliver bragt i den situation at de ikke ved om de må tage ud at fiske

men jeg fik altså ikke noget svar på hvad

man ville sætte ind med af initiativer for når jeg hører

til ligesom man har gjort på så mange andre områder

jeg synes bare det er ærgerligt at den debat

faktisk har sat fokus på de enorme problemer dansk fiskeri har fordi forhandlingerne kører på den måde

og firs medlemmer venstre dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti og sambandsflokkurin de forskellige grupper har udpeget følgende medlemmer og stedfortrædere

de pågældende er herefter